anmeldelser

og carolina magdalene maier beslutningsforslag nummer

forslag til vedtagelse der foreligger

rasmus helveg petersen og anders johansson

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og tres af finn sørensen

og forslag til vedtagelse nummer v ni og tres af torsten gejl bortfaldet hermed er forespørgslen

der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke

lovforslaget deles i to lovforslag lovforslag

af lovforslaget i to lovforslag er dermed forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

er der nogen der ønsker at udtale sig og jeg spurgte ikke om der var nogen der ønskede at tale men at udtale sig i sagen det er ikke tilfældet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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til finansudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

folkeparti i daglig tale kendt som

foreslår med det her beslutningsforslag at det kun skal være muligt at få fradrag for fagforeningskontingent for medlemmer af fagforeninger som enten selv har indgået overenskomst for minimum fem og tyve

en fjerdedel af deres medlemmer eller som er medlem af en hovedorganisation der samlet har indgået overenskomst for fem og tyve procent eller det der svarer til en fjerdedel af medlemmerne og sf foreslår at det opnåede provenu altså den merindtægt der kommer fra at afskære fradragsmulighederne for medlemmer af det man vel i daglig tale kalder de gule fagforeninger skal benyttes til

at forhøje fradragsloftet for kontingenter til de traditionelle

lige redegøre lidt for de gældende regler de regler

fradrage udgifter for

årligt til kontingent til fagforeninger og andre faglige sammenslutninger der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe de tilhører der stilles i dag ikke krav om at fagforeningerne skal indgå overenskomster

sf vil så skærpe kravene til hvilke fagforeningers medlemmer der kan få fradrag for kontingentbetaling

det vil betyde en skattestigning for de personer der vælger de efter forslagsstillernes opfattelse tilsyneladende forkerte fagforeninger ellers er det jo mærkeligt

tilstrækkeligt at en faglig organisation varetager erhvervsmæssige interesser for den gruppe den skattepligtigt tilhører og hvad kunne det være det

man kommer i klemme med ens arbejdsgiver eller andet nej nu skal fagforeningen også være overenskomstbærende direkte eller indirekte gennem hovedorganisationen det vil efter min og regeringens opfattelse

objektivt set skade konkurrencen mellem fagforeningerne herunder blandt andet prisen på et kontingent og ens frie valg til selv at vælge sin fagforening og frit valg er altså en god ting både for samfundet og for samfundsøkonomien

frie valg og konkurrencen mellem fagforeninger derfor er regeringens

man antage at det danske arbejdsmarked er godt tjent med en høj grad af organisering

vi er godt tjent med et arbejdsmarked med en høj grad af organisering

vi har fagforeninger i danmark det betyder dog ikke at regeringen finder det hverken hensigtsmæssigt eller fornuftigt at opdele fagforeninger i

rigtige og og forkerte regeringen mener heller ikke at det er hensigtmæssigt at forhøje fradragsloftet som der

og når man læser lidt i aviserne ser det ud til at i nogle fagforeninger nu skal jeg ikke skære alle over en kam

kunne skære væk som ikke ligefrem er

belønne de fagforeninger som er meget dyre på kontingentkronerne og

jeg vil gerne erklære mig villig til at diskutere muligheden for at finansiere en nedsættelse af skatten på arbejde

tror jeg til gengæld ikke forslagsstillerne vil være interesseret i men nu nævner jeg det bare her nu når temaet er sat på folketingets

ikke kan støtte beslutningsforslaget der diskriminerer på typen af fagforeninger og reducerer tilskyndelsen til at holde omkostningerne i de dyreste fagforeninger

tale om rent private forretninger men som udgangspunkt må jeg

det ikke er vigtigt at man gør en samfundsnyttig indsats for at kunne få et skattefradrag og gør man en samfundsnyttig indsats hvis man bare har en privat profitforretning det kan man måske gøre ved at producere et eller andet men her har vi jo

står og falder med udfører man en et samfundsnyttigt arbejde ved at tegne overenskomster hvilken mening er der i at understøtte foreninger der ikke er i nærheden af at tegne overenskomster

fagforeninger der rent faktisk sammen med deres

det fundament der er for det danske arbejdsmarked nemlig kollektive overenskomster

nogle af de gamle fagforeninger og så nogle af de nye der er kommet ind nu er det ikke så meget

jo pudsigt hvad effekten af

forslag sf her stiller

er nemlig at tilgodese de gamle som traditionelt set mig bekendt også har støttet op om socialistisk folkeparti og andre partier på venstrefløjen og de nye

skal så straffes det synes jeg dog er påfaldende derfor tillader jeg mig

vi har et overenskomstbåret arbejdsmarked det er

i andre af de ting som fagforeningerne yder

ingenting over for en arbejdsgiver som kan en masse det er der en masse rimelighed

ved at tegne overenskomster for sine medlemmer

kan da være al mulig sympati for foreninger og

man da bare gå ud at købe hvorfor er det lige at skatteborgerne skal understøtte en privat forretning det giver ingen mening overhovedet det det handler om her

vi giver jer skattefradrag de her

det rent private forretninger der ikke har noget som helst med en fagforening at gøre

det er regeringen bare ikke enig i vi synes de fradragsregler der gælder hvor man behandler fagforeningerne lige er det mest rimelige og det er det synspunkt regeringen står

venstrefløjen at vi vil omfordele det er vel også klassisk for højrefløjen

man omfordeler til nemlig fra bunden af samfundet og så til toppen hvilket den her regerings politik

ministeren ikke se at der er noget galt i det nuværende system fordi man jo rent faktisk favoriserer medlemskab af fagforeninger der

skal med at tegne overenskomster

at de bliver udelukket fra den her fradragsmulighed de kan bare sørge for at tegne det tilstrækkelige antal overenskomster men de har jo heller ikke udgifter til uddannelse af medlemmernes faglige uddannelse

uddannelsesindsats i det hele taget også erhvervsmæssigt de har heller ikke udgifter til

lang række opgaver som en bestemt type fagforeninger ikke forsøger at løse kan ministeren ikke se at så er det da urimeligt at medlemskab af sådanne fagforeninger skal give lige så stort et fradrag som

opnå ved at være medlem af en fagforening der gør sit

dybt inde i fagforeningsområdet at jeg kan stå her og sige at der ingen problemer

at svare på det spørgsmål men jeg kan sige

hvis de fagforeninger man her vil tilgodese er så fantastisk dygtige

man ender som sådan en spitzenklassefagforening

men det er der og jeg tror det er fordi de kan noget andet

end nogle af de fagforeninger som man her ønsker at tilgodese derfor er det altså fornuftigt at behandle fagforeningerne lige

belønne de dyre fagforeninger hvis man gør det forslagsstillerne her

fradrag for fagforeningskontingent det var jo fordi et flertal i folketinget anerkendte den rolle som fagforeningerne har og har haft i det danske samfund som basis for vores demokrati og som basis for alle de velfærdsforbedringer der er gennemført

bare sige til ministeren det her fjerner jo ikke den fri konkurrence altså de der

fagforeninger der ikke i dag gør sig den umage at få tegnet nogle overenskomster der sikrer medlemmerne nogle gode løn og arbejdsvilkår

mulighed for at benytte sig af fradragsretten det vil det men så er

er noget adfærd og noget effekt og det kan være i den retning som herre finn sørensen er inde på men det ændrer ikke ved regeringens holdning

de fradragsregler der er nu er rimelige

den fri konkurrence så så vi har en politisk uenighed sådan

utrolig meget respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel det tror jeg de fleste godt ved det er jo en model der er bygget op på gode fleksible aftaler som er til gavn

virksomhederne og lønmodtagerne og ikke mindst også til gavn for vores samfund det er en model som sørger for at

så virksomhederne kan tjene penge fordi der bliver skabt ro og det kan skabe endnu flere arbejdspladser

en god løn og har gode og trygge arbejdsforhold det kræver en god

både fra arbejdsgiverside og ikke mindst fra lønmodtagerside så begge parter er

og står stærkt det her

foregået i mange år og modellen har virket i rigtig mange år og jeg er ikke et sekund i tvivl om at det netop er grunden til at vi

et af de mest lige lande i verden og samtidig et af de lykkeligste folk i verden

den her model er skyld i problemet er bare at modellen er udfordret da organisationsgraden falder og det bekymrer os ret meget i socialdemokratiet det er vi nødt til at tage alvorligt og det vil vi

det supervigtigt at diskutere det her men også at finde gode løsninger fremadrettet og her er det jo at socialdemokratiet foreslår

et af vores udspil om ulighed at der oprettes

arbejdsmarkedsråd som netop har til opgave at styrke rammerne inden for den danske model altså sørge for at den danske model står styrket dette råd skal selvfølgelig bestå af

parter alt andet ville være helt unaturligt de skal eksempelvis diskutere hvordan man sådan som vi diskuterer i dag sikrer en høj

modvirker pres på løn og arbejdsvilkår i nedadgående retning som man jo ser ret meget af for tiden og hvordan man fremmer produktionsstigninger via omfattende efter og

er vi fra naturens hånd positivt indstillet over for

vi også brug for at arbejde det mere igennem og vi har brug for at alle sten bliver vendt både juridisk og arbejdsmarkedspolitisk så jeg vil herfra takke sf for det og tage godt imod det men vi vil stemme gult når vi kommer til afstemningen når vi nu mener noget med et arbejdsmarkedsråd som jeg sagde før og dermed en slags permanent trepart og vi samtidig tror på og håber

ville det jo være smart at vende det her spørgsmål som

netop for at vende alle sten og for at

diskutere det med parterne om det her forslag er den rette model eller ej eller

diskutere og så må man jo på et tidspunkt tage en beslutning derfor vil jeg gerne takke sf for et rigtig godt forslag og takke sf for at tage den her diskussion op den er utrolig vigtig

3f er der hver eneste gang der er nogen der tager illegal arbejdskraft ind

endnu flere der ville organisere sig fordi jeg mener det er det rigtige

vil sætte den danske model højt på dagsordenen

får vendt alle juridiske sten

hele pointen i at fremsætte et beslutningsforslag

skal regeringen fremsætte et lovforslag og så får vi jo netop vendt alle

med høringssvar og den lovproces der vil være omkring det

lyder interessante tanker omkring

et arbejdsmarkedsråd men vil herre

med arbejdsmarkedets parter forudsætter jo at der også er organisationer så jeg synes jo at det her beslutningsforslag på alle punkter

understøtte det som socialdemokraterne

varer det desværre længe inden det sker og jeg forventer og håber

at vi får et regeringsskifte næste gang

har taget godt imod og så vil jeg sige at

jeg synes det giver mening når vi er så tæt på et valg

jo ikke kun lønmodtagerne der har et problem

karsten hønge at det er fint nok at bede den her regering om at lave sådan et forslag og så kan man sende det

skal da være argument for at man ikke stemmer for beslutningsforslaget det er hele argumentet for at man stemmer for beslutningsforslaget fordi det netop

lægge op til

stille nogle spørgsmål og fremsætte nogle bemærkninger

det der giver mening op til et valg

hvis ordføreren løftede sløret for hvad det så er for nogle betænkeligheder man har ved det her forslag altså det må tages til efterretning at man man ikke vil stemme for det

man ser nogle juridiske problemer i det her forslag

være rigtig godt hvis vi i det mindste kunne få det ud

gerne vil diskutere det og hvorfor vi også synes at det

finn sørensen får det til at lyde som om vi er imod det

er fordi vi godt kan se noget positivt i det det er jo ikke rødt det er et gult

rigtig god idé at vende de her ting

forstår jeg udmærket jeg synes bare det er lidt synd for

så ville det da bare fremme diskussionen og måske også kunne gøre enhedslisten som har tænkt sig at støtte forslaget klogere hvis det nu viste sig der

når 3f og andre gode fagbevægelser

tager kampen om social dumping og andet jeg synes det er så utrolig vigtigt

har god kontakt til dem hver eneste dag så igen stor ros

for at tage debatten op det synes jeg da bestemt skal lyde herfra fra

også fair nok man har lov at have den opfattelse men i dansk

man har ret til at melde sig ind i hvilken forening man vil man har også ret til at lade være med at melde sig ind i en forening

et skattefradrag for et kontingent så skal det

gælde alle vi vil ikke lave forskelsbehandling på den måde og sige

lov at have et skattefradrag det er sådan set det herre karsten hønge går ud

så vil sige at det er fagforeningerne han ikke kan lide men det rammer altså de medlemmer der

skal gøre en indsats for deres medlemmer de skal leve op til det

men vi kan ikke støtte et forslag der forskelsbehandler borgerne i danmark på den måde

øjensynlig hænger det hele op på foreningsfriheden

der ikke må være forskel på foreninger

sige at dansk folkeparti nu går ind for at alle mulige foreninger i danmark

fra i skat det er da helt uendeligt hvad der vil være af alle mulige mystiske suspekte foreninger i det her land

forening er lige så god som alle andre jamen det ville da være helt uendeligt også økonomisk hvis vi nu skulle til at give skattefradrag for

hvad de ellers hedder har jo ikke en snus med fagforeninger at gøre det er rene forretninger eller rene private foreninger

tage stilling til udfører de en samfundsnyttig opgave med at deltage i at tegne overenskomster på det danske arbejdsmarked det er det eneste pejlemærke jeg sætter op

med om jeg kan lide dem eller ej men jeg vil da lige spørge ind til er det virkelig sådan at der ikke er forskel på foreninger i danmark for så

folketinget og når vi så afgør om man skal have fradrag

forening i det her tilfælde fagforeninger og a kasser

eller et a kassekontingent det er så ikke a kassekontingentet herre karsten hønge taler om her

lige siges at det ikke er det det er selve fagforeningskontingentet

får man lov til at trække kontingentet fra her løber man jo fuldstændig om hjørner med dansk folkeparti for man må vel sætte nogle kriterier op for

så er en fagforening og der stiller jeg kun et eneste kriterium op og

i stand til det som fagforening er man altså ikke en fagforening

bent bøgsted om at forholde sig til det ene pejlemærke er man i stand til at tegne overenskomster jeg sætter jo ovenikøbet barren meget lavt ved at sige fem og tyve procent kan man leve op til det

samfundsnyttig opgave og man kan trække kontingentet fra i den anden situation kalder man sig fagforening men man laver ikke fagforeningsarbejde

i nærheden af at udføre fagforeningsarbejde

trække det fra at de så har et lavere kontingent

samme rettigheder uanset hvilken fagforening

vil det stadig væk være sådan at en lønmodtager kan melde sig ind i en hvilken som helst fagforening lønmodtageren ønsker

hvilken som helst fagforening de vil det som herre finn sørensen så siger er at

have lov at have fradrag hvis de melder sig ind i en forkert

som helst fagforening lønmodtageren måtte ønske at melde sig ind i vil ordføreren så

indrømme

det det her forslag drejer sig om og det er der hvor dansk

der forskelsbehandler vi ikke når vi laver en lov der

at man kan trække fagforeningskontingenter fra i skat gælder det alle der har meldt sig ind i en fagforening uanset

det kun skal være muligt at få fradrag for fagforeningskontingent hvis man er medlem af

sige den rigtige type fagforening er man

foreslås det samtidig at hæve fradragsloftet fra seks tusind som det er gældende i dag til tolvtusind kroner

jeg må indrømme at jeg har svært ved at se det fornuftige eller positive i det her forslag

folkeparti nu gerne vil give skattelettelser og det har de jo som bekendt stemt imod da

mennesker i arbejde fik skattelettelser

men med det her forslag er

oplevelse at socialistisk folkeparti rammer skævt man vil give skattelettelser til medlemmer af udvalgte fagforeninger

og det kan jeg så forstå skal betales af en skattestigning

det er altså medlemmer der i dag

ifølge sf ikke er den rigtige og de skal nu straffes med en skattestigning

ikke er rimeligt vi vil gerne give skattelettelser til hårdtarbejdende danskere det gjorde vi sidste år og

arbejde men ikke om at belønne bestemte lønmodtagere afhængigt af om de er medlem af den ene eller den anden type fagforening den rigtige eller den forkerte så vi kan ikke støtte det forslag som ligger her

telefonsamtaler i folketingssalen der har vi et tilstødende lokale som kan bruges det virker forstyrrende heroppe når jeg kan høre hvad der bliver talt om tak så går

vi i det her forslag skulle give fradragsret til

det ikke det forslaget handler om overhovedet det handler om at give fradragsret til medlemmer fagforeninger

giver fradragsret til medlemmer af foreninger der ikke har en snus med fagforeninger at gøre overhovedet rene private forretninger der kan give noget juridisk vejledning som folk i øvrigt kan gå ud på gaden og købe uden fradragsret det er det der er forskellen det her handler ikke om hvorvidt man kan lide en fagforening

man kan lide en anden type forretning det handler alene om spørgsmål som jeg

forholde sig til nemlig hvilke kriterier man skal stille op for at få lov til at trække kontingent

er det alle mulige foreninger her i landet der bare kaster sig op og siger

er en fagforening og så skulle det give fradragsret

det som er fundamentet og idéen i at

så hvilke kriterier vil ordføreren stille op for

lov at trække kontingentet fra skal det bare sådan

til at kalde en forening et eller andet alle mulige suspekte mærkelige foreninger ude i landet som de her rent faktisk langt hen ad vejen er

nogen sinde sneget sig ind til at få lov til at trække deres kontingent fra

hvorvidt man kan lide en forening eller ej men udfører

mennesker som har valgt

forkerte fagforeninger at de ikke længere skal have fradrag for deres fagforeningskontingent det er det

rigtig god opgave der er mange opgaver de hjælper deres medlemmer med derfor synes

også skal have fradrag det står vi ved

ikke optaget af nu lige her inden valget at skelne mellem de rigtige og de forkerte fagforeninger men det kan jeg forstå

måtte være nærliggende for en venstremand også

at man skal yde før man kan nyde noget for noget

de yder ikke noget

af de åbenbart forkerte fagforeninger at de medlemmer af fagforeningerne kun rager til sig intet yder

åbenbart forkerte fagforeninger de er meget glade for at være medlem det pågældende sted de får hjælp i hverdagen det kan både handle om juridisk hjælp men det kan jo også handle om

hjælp ved ansættelse i virksomheder

og derfor ønsker vi i venstre ikke at skelne mellem

så længe vi har et system med fradragsmuligheder for medlemskab af fagforeninger

sige at så kigger vi selvfølgelig på om et forslag er noget der forbedrer det system vi har

det er noget der gør det dårligere og det her forslag er da bestemt noget der forbedrer systemet fordi det fremmer den type fagforeninger hvis jeg nu skal være høflig og formulere det på den måde som gør det arbejde som rigtige fagforeninger skal gøre nemlig at tegne overenskomster og organisere medlemmerne uden sådanne fagforeninger

havde vi ikke opnået de velfærdsforbedringer vi trods alt har opnået i det her samfund

som den arbejdende befolkning har opnået i det her samfund uden den organiserede fagbevægelse den organiserede fagbevægelse er jo på mange måder et fundament

jeg kan altså ikke se noget galt i at man

medlemskab af den type fagforeninger det synes jeg faktisk er fair

den organiserede fagbevægelse løser ja det er jo for det første et spørgsmål om at tegne overenskomster og sikre medlemmernes

ret til gode løn og arbejdsvilkår sikre den lokale forhandlingsret sikre

at man kan vælge en tillidsrepræsentant som nyder den fornødne beskyttelse over for arbejdsgiverens eventuelle lyster til at fyre vedkommende så organiserer de medlemmer de sørger for en arbejdsmiljøindsats som forsvarer medlemmernes arbejdsvilkår på

eventuelt senere at skifte

eller at klare sig bedre på deres nuværende arbejdsplads så bliver det fremført at det her

det har ordføreren der sagde det så

man ikke kan påvise det er for der sker ikke nogen begrænsninger i hvilke fagforeninger en lønmodtager kan melde sig ind i er der tale om forskelsbehandling det kan man selvfølgelig argumentere for

jo en forskelsbehandling der bygger på nogle helt klare objektive kriterier som en hvilken som helst organisation der gerne vil kalde sig fagforening og og leve op til det

være en fagforening kan komme til at opfylde altså det er jo nogle fuldstændig klare objektive kriterier så jeg synes ikke det kan være så svært at støtte et sådant forslag hvis man ellers vil støtte det

der har været fundamentet for det danske samfund igennem

flere generationer til sidst vil

komme med en lille forsigtig advarsel jeg tror ikke den er møntet på herre karsten

måske kan man støde på den rundtom i diskussioner i fagforeningerne og det er en eller anden opfattelse af at nu skal staten komme og hjælpe os med at løse en opgave vi ikke selv kan løse altså i forhold til at organisere medlemmer

ikke vil kunne løse det problem hvis man har et problem i sin fagforening med at fastholde medlemmerne

skal man jo spørge sig selv gør vi det rigtigt og gør vi det nu godt nok så det fritager jo ikke fagforeningerne for at forholde sig til en kritik fra medlemmerne eller hele tiden overveje hvordan de kan gøre det bedre og

at man ligesom giver op og siger at så skal staten løse opgaven det er ikke det som det her går ud på

fradraget fradraget for fagforeningskontingentet så man egentlig fastholder det der alle dage har været sigtet med det

og det kan man blandt andet se ved at venstrefløjen er ved at dele gaver ud til vennerne gaver som skal betales af andre

rettigheder til tidlig tilbagetrækning til vennerne i 3f og foa betalt af endnu højere skat hos alle dem som ikke vil kunne benytte sig af den rettighed og højere fradrag for fagforeningskontingenter men kun til de fagforeninger som venstrefløjen kan lide sjovt nok er der så også et sammenfald mellem dem

det her er et helt klassisk eksempel på det som økonomer kalder for

til vennerne betalt af alle andre mennesker skide være med at forslagene ikke gør danmark rigere ikke skaber nogen merværdi føj vi kan ikke støtte

da noget man kender til i liberal alliance der er finansieret af de største kapitalister i landet og så er

den der håbløse motivforskning herre joachim b olsen og hvis det kunne lade sig gøre et kort øjeblik at fastholde fokus på det det

nogle kriterier op for hvem der skal have fradragsret her i landet

hvad fagforeningen hedder ikke hvad de i øvrigt går og beskæftiger sig med ikke hvad de kalder sig selv men om hvorvidt de udfører den fundamentale opgave som man kan forvente sig af en fagforening at de tegner kollektive overenskomster

kalder rent seeking det er et forslag som gavner en bestemt gruppe på bekostning af alle andre uden at det skaber nogen merværdi for samfundet som helhed det er klassisk rent seeking det er alt hvad det her er

vi har en politik som øger velstanden i landet det gavner alle mennesker

det at give skattelettelser jo ikke at give nogle noget

at man vil tage mindre fra mennesker det er en forskel som er ret fundamental

de gule fagforeninger er vist vokser ret meget så der er en masse mennesker som mener at de åbenbart gør mere nytte end de klassiske fagforeninger skal vi ikke lade dem vurdere det

skal vurdere hvem det er der skaber nytte

borgerne vurdere det de har talt

laver samfundsmæssigt nyttigt arbejde i en

og derfor vil jeg have skattefradragsret for det jeg gør det er jo ikke noget vi udliciterer til den enkelte borger

gå rundt og få alle mulige gode ideer om hvornår de synes at de laver samfundsnyttigt arbejde

skal slippe billigere i skat selvfølgelig er det en

det her forslag skaber merværdi for det er med til at understøtte det dynamiske det fleksible arbejdsmarked

repræsenterer staten samfundet er menneskene derude og de har vurderet samfundet har netop vurderet at de gule fagforeninger skaber nytte det er derfor folk vælger dem til og derfor at folk i højere grad

har valgt de røde fra samfundet menneskene borgerne har vurderet hvad det er der skaber nytte

herre karsten hønge og andre skal sidde og bestemme hvad der er nytte for de enkelte mennesker men det er forskellen på at være kollektivist

betyder men hvis ordføreren mener at vi fører klassepolitik og gerne

så det er fuldstændig rigtigt forstået hvis ikke

og sørget for at der havde været nogle gode stærke fagforeninger i det her land der tegnede overenskomster

et samfund med de goder som almindelige lønmodtagere trods alt har opnået så det har ordføreren forstået fuldstændig rigtigt i øvrigt jeg ved ikke

gør ordføreren sig vel også skyldig i det der rent seeking eller hvad det nu går ud på i hvert fald i klassepolitik

vil jo bare tilgodese nogle andre dele af samfundet han vil gerne tage fra kontanthjælpsmodtagere for at sørge for at dem med lystyachterne

opfordre til at man bruger udtryk der kan forstås af en bred befolkning hvis det overhovedet er muligt at finde nogle begreber der kan forstås bedre end dem man

er temmelig mange der ikke forstår begreberne og det er da vigtigt for at

som ja man måske skal slå op det er fair nok

jo fuldstændig rigtigt at det her handler om fra sfs side og fra enhedslistens side at ville tilgodese en bestemt gruppe på bekostning af andre uden at det skaber nogen som helst merværdi for samfundet som hele det kan herre finn sørensen ikke argumentere sagligt for at vores politik ikke gør den skaber en højere velstand den gavner

fokuseret mod bestemte grupper på bekostning af andre

selv folk ude i landet som vil støtte det her vil aldrig nogen sinde købe præmissen om at det her ikke handler om

samfundsopgaver som fagforeninger løser ved at tegne overenskomster og organisere medlemmerne nøjagtig ligesom herre joachim b olsen gerne vil fremme en skattepolitik og en fordelingspolitik der gavner de ti procent rigeste i det her samfund der er fuldstændig rene linjer os imellem

nogle ting fordi vi kan få det trukket helt klart op at vi

hver sin vej med det her samfund

og socialistisk politik og nu er det hele styrtet i grus med ufattelige menneskelige konsekvenser jamen det gjorde enhedslisten jo nu var det

vel det er det aldrig når det går helt galt ja vi vil noget forskelligt men jeg kan argumentere for at den politik vi fører øger velstanden i det her land det gør alle rigere på den lange bane det er forskellen på os to herre finn sørensen hænger fast i en ideologi som jo egentlig er begravet

ordføreren fremfører at liberal alliance tager mindre og at det er det modsatte af at give til folk jeg mener nu nok

ikke tager noget det handler om at fordele pengene i samfundet

to vidt forskellige ting det er jo i virkeligheden det samme man fordeler pengene

kræver skatter ind sender dem i skattely og

når vi tager noget fra

giver vi også noget til nogen og det vil jeg bare lige understrege det lød som om der når liberal alliance giver noget til nogen

man ikke kan tage men at man godt

så derfor er det jo lige så retfærdigt at indkræve skatter som det er at

dig noget så har jeg taget lidt mindre

give dig en gave at jeg siger at jeg vil tage lidt mindre fra dig

skattelettelser er det eneste fornuftige samfundsmæssigt

egentlig i stedet for vores ordfører torsten gejl og vil fremføre vores holdning til det her forslag

den præmis der ligger for det her forslag altså at de

gamle fagforeninger de store fagforeninger som som gør

arbejde og som gør et større arbejde end andre fagforeninger har en reel værdi og

som er meget vigtig for hvor vi står i dag og for den danske model

det synes jeg så til gengæld også understøttes af

de fleste af de store gamle fagforeninger som

har brug for at hæve priserne har brug for ekstra støtte

er er der hvor vi vi kan yde noget

hæve det generelle fradrag og der synes jeg så til gengæld at det generelle fradrag på de seks tusind kroner om året for fagforeninger er passende

dit normale kontingent til fagforeningen ekstra strejkekontingenter hvis de er pålagt fagforeningen klubkontingenter

til en anden forening hvis formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og særlige bidrag til en forening når de skal dække et tilskud til pensionerede medlemmer

lidt bredere definition af foreninger

de her gule fagforeninger

fint ind under det og

er en rimelig fornuftig fordeling af det på den måde altså vi understøtter at nogle foreninger faktisk har en højere udgift ved at vi har et fradrag

jeg oplever mange steder

virksomheder både offentlige og private

netop er en manglende solidaritet blandt medlemmer og en manglende opbakning til fagforeninger som jo egentlig har

mangler blandt medarbejdere altså

de kunne bruge så det handler også om kultur

heller ikke altid jeg hører at tillidspersoner er så stærke som de var tidligere jeg hører historier hvor tillidspersoner også er ledelsens folk altså hvor der ligesom

jeg synes er ærgerlig som ikke bakker op om den her traditionelle solidaritet der har været på det her område som virkelig

har styrket vores arbejdsmarked

støtte de her foreninger så konkret kan vi ikke

gruppemøde det har så tydeligvis ikke hjulpet på at få klarlagt hvad det var

man kan også godt problematisere som jeg kan høre ordføreren gør hvorvidt det skal have noget med skat at gøre

samfundet staten har besluttet at vi ønsker at understøtte bestemte foreninger

fagforeninger der udfører for fagforeningsarbejde et samfundsnyttigt arbejde over for foreninger der bare er private sammenslutninger

set anerkender der er jeg synes nemlig også det er rimeligt at at de andre fagforeninger

med at kalde dem fagforeninger også varetager medlemmers interesser og lønmodtageres interesse på en fornuftig måde jeg synes også vi skal anerkende de fagforeninger for

jeg ved ikke om det svarede på spørgsmålet

besluttet sig for at give skattefradragsret for

skal være alle mulige foreninger der bare kalder sig faglige organisationer eller skal det begrænses til dem som udfører et samfundsnyttigt arbejde ved at tegne kollektive overenskomster

det tror jeg godt man kan komme frem til en konklusion på også på

og den understøtter

rimeligt jeg synes at begge former for fagforeninger kan

det

fradraget er tilstrækkelig højt til at det jo ikke kun understøtter de her gule fagforeninger som har lavere kontingenter fordi de rigtigt nok også yder mindre

man faktisk kan trække et større kontingent fra

lønmodtager hvilken fagforening vedkommende er medlem af jeg synes det er ganske fint vi har forskellige valg og når vi nu netop understøtter de større fagforeninger som yder et stort stykke arbejde ved at have et fradrag som er højt nok

har nogen som helst overenskomster er lige så berettiget til at få et fradrag som en fagforening der har overenskomst og som på den baggrund

af fradrag for fagforeninger og igen vil jeg sige at derfor synes jeg også det er fint at at fradraget er højt sådan at det ikke kun dækker den form for forening men også dækker dem som

må så melde sig ind i dem som gør det her store stykke arbejde så vi kan få styrket dem og så også efterfølgende udover at melde sig ind sørge for at arbejde for den her kultur så vi gør brug af dem og så vi faktisk

virksomheder der påstår at være fagforeninger men ikke har en overenskomst så der er en klar forskel mellem vores to partier men jeg vil bare gerne høre anerkender alternativet ikke at hvis man eksempelvis er sosu

gerne vil sikre sig ordentlige arbejdsforhold og ordentlige lønninger så spiller det en rolle

i fagforeningskontingent altså at man faktisk ville styrke de lavestlønnede i det her land og deres muligheder for at kræve ordentlige arbejdsvilkår og ordentlige lønforhold hvis det var billigere for dem

er en omfordeling fra en type fagforening til en anden

folk ikke melder sig ind i de eksisterende store fagforening

jeg har ikke forståelse for at det er fradraget som er problemet her for at folk ikke melder sig ind derfor synes jeg ikke at det her løser det problem vi har med forskellen og med styrkelsen af de her

fra radikale venstres side også glade for at tage den her diskussion jeg må sige

radikale venstres side ikke er interesseret i at øge fradraget for faglige kontingenter for udvalgte fagforeninger den ene halvdel af det her forslag

ændre på definitionerne for hvad der er en faglig organisation sådan

der ikke længere er fradrag for medlemskab af udvalgte faglige organisationer det er vi heller ikke interesseret i så derfor

jeg synes dog at man har den der snusfornuftig tilgang til tingene

ikke her tale om at man må sige noget for noget

forening eller hvad det kan være udfører en indsats

ikke noget for noget her for der er jo de her

eller forretninger som ikke udfører det samfundsarbejde så hvad skulle argumentet været for at man

snakker om snusfornuft og

belønne foreninger der udfører dette stykke arbejde

interesseret i at øge fradraget for faglige kontingenter for udvalgte fagforeninger vi synes ikke at fradraget lige nu er for lavt så vi har ikke en intention om at gå ind og øge fradraget

er den ene halvdel af forslaget så kommer den anden halvdel af forslaget skal vi ændre definitionerne som vi i dag har på hvad der er en faglig organisation og for hvem der i dag

der er tale om udvalgte fagforeninger som ordføreren siger

mener at hvad skulle argumentet dog være for at give fradragsret til medlemmer af foreninger som ikke udfører det arbejde som er forudsætningen for at man har givet

for skattefradrag det det er jo den præmis

fradragsret til alle mulige obskure foreninger ude i samfundet vi giver jo heller ikke fradragsret til til private forretninger

fradragsret ved at gå ind til den her advokat det må man jo selv betale så der er fuld foreningsfrihed folk kan melde sig ind i alle de foreninger de har lyst til men der må da være en forskel på hvem der har ret til at trække kontinentet

forholder sig til definitionen på en fagforening nemlig evnen til at tegne

meget svagt argumenteret har ikke hørt begrundelsen fra herre karsten hønge

man skal øge det her fradrag for visse fagforeninger så kommer det næste skal vi ændre definitionen på hvem der kan modtage retten til at man kan fradrage et kontingent der er vi ikke af samme holdning som sf vi mener at ja de gule fagforeninger udfører et fagligt stykke arbejde folk der melder sig ind skal have ret til at fradrage deres kontingenter her selv om der lægges op til en anden definition af hvad der udgør en fagforening

der samlet har indgået overenskomst for mindst fem og tyve procent af medlemmerne det er ikke et beslutningsforslag som vi fra konservativ side kan støtte forslaget vil skade konkurrencen mellem fagforeningerne

også gøre det mere fordelagtigt at vælge en dyr fagforening det vil skade konkurrencen og primært gavne de dyreste fagforeninger alt andet lige

synes vi heller ikke giver meget mening vi vil ikke diskriminere mellem fagforeninger og vi ønsker at bevare tilskyndelsen til at man holder omkostningerne nede til gengæld vil vi meget gerne arbejde for at det bedre kan betale sig

arbejde altså frem for at lave et fradrag kunne man jo

er den rigtige vej at gå og vi kan selvfølgelig

den illusion at der er tale om fagforeninger der konkurrerer med hinanden det er der ikke der er tale om at nogle

faktisk tager slæbet ved at tegne kollektive overenskomster

der vælger at lægge sig i læ af det arbejde som nogle har udført og derfor selvfølgelig kan slippe billigere sted med tingene og lave nogle private forretninger som man så oven i købet understøtter fra statens

skattefradragsret ud til alle mulige foreninger der kan påstå at de laver noget som de her beviseligt

det skal være op til den enkelte

skal fradraget selvfølgelig følge den enkelte

sådan at man har det frie valg det her med at

de fagforeninger som har et højere kontingent vil bestemt ikke gavne forbrugerne det vil bestemt ikke gavne lønmodtagerne

jeg synes det er vigtigt at holde fast i at vi har en model nu hvor

der er et fradrag for at melde sig ind i i

det er jo fuldstændig håbløst for hvor sætter man så grænserne for det man bliver da nødt til at sætte nogle definitioner op for

sit kontingent fra i skat og jeg synes det er ret oplagt når vi taler om arbejdsmarkedet og om fagforeninger at så kunne definitionen være evnen til at tegne kollektive

relativt stor succes med de har stigende medlemstal og det er jo fordi de skaber en værdi for lønmodtageren og det synes jeg da er vigtigt og

tak til enhedslisten for at bakke op om forslaget og da også sådan et

indholdsmæssigt at forholde sig positivt til det

stemme for det til gengæld må jeg sige at jeg blev temmelig overrasket over alternativets indstilling jeg er ikke overrasket over indstillingen fra liberal alliance og de konservative den kunne vi måske have regnet ud på forhånd men at alternativet der dog

mellem gule nasseorganisationer og de faglige organisationer der udfører et samfundsmæssigt arbejde dem der binder samfundet sammen dem der i den grad bidrager til at vi har et danmark der hænger sammen er

på centrum venstre fløjen vil være meget overrasket over den synes jeg dybt usolidariske holdning som alternativet lægger for dagen her

det danske samfunds guldfugl er det fleksible og dynamiske arbejdsmarked det er her værdierne skabes både på det private og det offentlige arbejdsmarked selvfølgelig men intet kommer af sig selv bortset fra lommeuld forudsætningen for den danske model

er at vi har et arbejdsmarked hvor man faktisk har faglige organisationer at der er overenskomster at der kan indgås holdbare trepartsforhandlinger at vi har seriøse partnere i alt lige fra

man styrer erhvervsskolerne til hvordan man indgår langsigtede holdbare pensionsaftaler alle er jo glade for de her gevinster alle taler altid om at det er fantastisk hvordan vi i danmark har formået at kombinere en forholdsvis høj grad af tryghed med faktisk samtidig at have et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked folk kommer jo rejsende til danmark i horder for at studere hvordan det dog lige er vi har fået lavet den her helt særlige sofistikerede model overalt i verden er man begejstret for fleksibiliteten og dynamikken den vil man gerne have franskmændene og andre kommer herop og siger hold da op det er godt tænkt fleksibiliteten

vi gerne abonnere på den vil vi gerne tage med hjem og så vil vi have at lønmodtagerne og virksomhederne er fleksible omstillingsparate og dynamiske

men sagen er bare

er toppen

det svarer lidt til at

så siger man hold da op nogle flotte kviste det hus har det er nogle smukke kviste tømreren har bygget på det tag og det er det jo ofte så siger man

fundamentet det giver jo ganske enkelt ingen mening

de står på solide mure og på et solidt fundament på samme måde kan man se på det danske arbejdsmarked fleksibilitet dynamik og tryghed er der kun fordi

vi genkender den jo på lang afstand

især på de her unaturligt tynde arme tøjet stumper på ærmerne fordi de altid er i gang med at rage til sig når de bøjet over bordet gafler alle fordelene som andre har skaffet til fællesskabet på arbejdspladsen armene er tynde for knokleriet med at skaffe goderne i overenskomsterne og i forhandlingerne med politikerne deltog de ikke i hvem mon jeg taler om ja det er de nærige mennesker som falder under radaren forsøger at gøre sig usynlige eller altid vil skifte samtaleemne når de organiserede lønarbejdere igen igen har lavet aftaler med forbedringer

bagefter er de første til at inkassere det er dem der sidder bag på tandemcyklen med benene oppe mens medlemmerne af de rigtige fagforeninger træder i pedalerne og alligevel

de ret til at trække kontingentet fra i skat først løber de om hjørner med de organiserede lønarbejdere og bagefter løber de om hjørner med skatteborgerne og samfundet det må stoppe

sf foreslår her at man skal yde før man kan nyde forslaget betyder at man kun kan trække kontingent fra hvis det forbund eller den hovedorganisation man er medlem af kan dokumentere at den har overenskomstdækket mindst fem og tyve procent af medlemmerne kan man ikke det skal man heller ikke forvente at samfundet rækker en hjælpende hånd noget for noget skal vi sige til alle foreninger

af de gule splittelsesorganisationer betale for deres egne private forretninger der er fuld foreningsfrihed i danmark de kan melde sig ind i de foreninger de har lyst til

ingen grund til at skatteborgerne skal række dem en hånd deltager man derimod i det samfundsnyttige arbejde der er i at bidrage

skal medlemmerne til gengæld kunne trække en større del af kontingentet fra jeg synes man skal sige til

de gule nasseorganisationer der ikke bidrager med arbejdet men som gerne

vil have skattefradragsretten ingen arme ingen kager

det på mange måder man kan også sige at der er flere russere i russisk salat end der er faglige folk i krifa

der er flere katte i kattemad end tillidsvalgte i det faglige hus

det er dem der underminerer det ordnede det regulerede det civiliserede arbejdsmarked de her gule splittelsesorganisationer er dem der står og holder fordøren åben så social dumping kan komme ind på det danske arbejdsmarked

der vil vi til gengæld forsvare netop det ordnede arbejdsmarked der hvor man finder løsninger for alle der hvor man står sammen

hvor man kan dokumentere at man faktisk udfører et arbejde til gavn for samfundet vil det være rimeligt at man faktisk også fra

statens side siger at så kan man trække en

over herre karsten hønges retorik jeg synes at det bliver et vildt her med alle mulige foreninger

unødvendig forvirring vil

godt kan skelne mellem de typer af fagforeninger som der er og at vi netop anerkender værdien af de fagforeninger som sf her gerne vil

de gør et større stykke arbejde og værdien de

at tilslutningen ikke er så stor som

skal løses med et fradrag hvor man fratager muligheden

som vi også mener gør et stykke fornuftigt arbejde for lønmodtagere

i selvfølgelig har brug for tydeligvis bliver det ikke klarere af mødernes antal eller længde det her

man vil understøtte de foreninger der bidrager til sammenhængskraften til solidariteten

stand til at skelne mellem dem der ligger i læ

har lavet arbejdet og som laver arbejdet det det er bare det spørgsmålet går på så kan man godt mene i alternativet at

man faktisk har besluttet at man skal have skattefradragsret

som jeg også sagde i min ordførertale understøtter de foreninger ved at grænsen for fradraget er høj nok til at også et større kontingent kan fradrages i den her ordning

vi også anerkender

af gruppemøder jeg siger bare at på gruppemøderne var det netop en snak fordi ja

fordele det her og der er det bare

holdning at dem der bidrager til det her sofistikerede dynamiske fleksible danske arbejdsmarked skal have

godt skelne mellem dem jeg opfordrer bare til at man her støtter de foreninger der

og derfor er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til beskæftigelsesudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som

formand i dag behandler vi jo så

forslag fra enhedslisten som pålægger regeringen at udarbejde en national sortliste over skattely ifølge forslagsstillerne fra enhedslisten

skal den nationale sortliste fungere som et supplement

sortliste over skattely

sortlisten på tre punkter skal adskille sig fra den sortliste man i eu

skal den nationale sortliste omfatte både tredjelande og eu lande eus sortliste omfatter i udelukkende tredjelande altså lande uden for eu

skal lande med en selskabsskattesats på under ni procent placeres på den nationale sortliste selskabsskattesats er ikke

med på den aktuelle eu sortliste for det tredje skal der i tilknytning til den nationale sortliste ikke være en observationsliste landene bør fjernes fra den nationale sortliste når de efterlever de opstillede kriterier i tilknytning til eus sortliste er der en observationsliste over lande der har givet tilsagn om at de vil efterleve de opstillede kriterier om skattegennemsigtighed fair beskatning og implementering af de såkaldte beps

to andre beslutningsforslag nemlig om at ændre de

udbudsregler for virksomheder i skattely

og eus sortliste også drøftet

jeg er orienteret erhvervsministeren der havde den store fornøjelse at

varetage regeringens interesser i den drøftelse jeg er glad for at bekæmpelsen af skattely optager alle partier i folketinget og at den drøftelse der var

fortsætte jeg vil sige at

ligesom enhedslisten en effektiv sortliste over for skattely

samtlige af folketingets partier har faktisk indgået en aftale om en styrket indsats mod international skatteunddragelse det gjorde vi i maj to tusind og sytten

i aftalen er det er vigtigt med en dansk

og finansministeren har også i regeringens eu politik i eu og i andre internationale fora ført en offensiv indsats mod skattely i overensstemmelse med den aftale der er indgået og i respekt for

enhedslisten er et effektivt redskab det ligger ligesom i

det ikke et effektivt redskab til at fremme god praksis på skatteområdet og det vi alle sammen vil hvordan opnår vi den effektive indsats mod

som er en større klub eller forening af lande end eu og

kan blive enige der så i eu regi

symbolsk særlovgivning

holde flagrende taler på folketingets talerstol

det rykker absolut ingenting

at den nationale sortliste skal omfatte lande i og uden for eu eus sortliste omfatter udelukkende lande uden for eu det skyldes at der for eu landenes skatteordninger gælder strenge regler blandt andet om udveksling af oplysninger som følge af gældende og

de krav der i øvrigt stilles til tredjelande for at undgå sortlisten derudover bliver

adfærdskodekset for erhvervsbeskatning og resultaterne af vurderingen rapporteres i øvrigt i halvårlige rapporter fra

statsstøtteregler er også med til at forhindre at de enkelte lande tilgodeser bestemte virksomheder eller brancher gennem fordelagtige skatteregler så samlet set sikrer de her

værktøjer en relativt høj standard i forhold til eu

for det andet foreslår enhedslisten at lande med en selskabsskattesats på under ni procent skal placeres på den nationale sortliste højere selskabsskattesatser medfører ikke i sig selv

dermed kan virksomheder tilrettelægge deres indkomstgivende aktiviteter så indkomst ikke indgår i skattebasen og derved mindsker de en effektiv beskatning hvis man skulle tage udgangspunkt i noget

eu regi og ikke det som enhedslisten her foreslår med en sats

man ikke opnå det man ønsker og

det være symbolpolitik en minimumssats vil altså ikke være et effektivt værktøj til at sikre en

fair beskatning for det tredje

den viser at mere end tres lande i øjeblikket er i dialog med eu landene om deres skatteordninger og har forpligtet sig til at efterleve de kriterier succeskriteriet er ikke at så mange lande som muligt optræder på listen men derimod at så mange lande som muligt ændrer skattepraksis med henblik på at efterleve eus kriterier kun på den måde bekæmper vi skatteunddragelse effektivt når landene forpligter sig til at efterleve de opstillede kriterier placeres landene på observationslisten så kan man diskutere

for at man rykker fra den ene liste til den anden og opfølgning og andre ting det vil jeg erklære mig meget villig til men men

holder dem under observation tror jeg er en effektiv strategisk tilgang til at få løst det her problem fem og tres lande fremgår på nuværende tidspunkt af observationslisten det er en prioritet for den her regering at følge nøje op på de tilsagn som landene på observationslisten har givet for de lande der ikke efterlever deres forpligtelser kan rådet træffe beslutninger om deres placering på sortlisten så for at slutte af vil jeg sige det en dansk prioritet at sikre en ambitiøs international indsats mod skatteundgåelse eus sortliste er et effektivt værktøj til at fremme god praksis på skatteområdet de effektive resultater opnås ikke ved en national sortliste

ikke at vi får gjort noget ved problemet tværtimod at fokus på problemet måske forsvinder regeringen vil derfor fokusere på at styrke eus sortliste frem for nationale tiltag

vi også gjort og vi har arbejdet for med opbakning fra alle folketingets partier at eus sortliste skulle være hårdere

kriterierne skulle være hårdere og det skulle være lettere at komme på den og på observationslisten den kamp om at styrke eus sortliste kan indebære tilføjelsen af nye kriterier for at undgå sortlistning og mere ambitiøse

foranstaltninger over for de sortlistede lande og en udvidelse af sortlistens geografiske anvendelsesområde for eksempel at eu lande kan komme på

vi selvfølgelig også arbejde

regi men vi afviser at tage skridt med national symbolsk særlovgivning på det

er enige om at ville gøre noget ved nemlig bekæmpelse

over for skattely men et af de værktøjer der ligger i værktøjskassen er jo en national sortlistning jo en mulighed vi har bare lige et par korte bemærkninger

fordi man har den groteske situation i dag at et land som panama altså efter panama papers ikke er kommet på eus sortliste man har den groteske situation at lande der har en

selskabsskatteprocent

hvordan de regner selskabsskatteprocenten ud men den er

automatisk er på sortlisten det synes jeg er

vi bør gøre noget ved i danmark og det kunne vi gøre med sådan en sortliste

anført af venstres liberale søsterparti lige vedtaget en national sortliste i det hollandske parlament er det ikke noget der

ministeren til at overveje om man ikke kunne lade sig inspirere altså når et liberalt regeringsparti med opbakning fra det hollandske parlament kan gøre det i holland

frem mod udvalgsbehandlingen og

at indføre en en national sortliste som

op til her så vil jeg erklære mig fuldstændig og næsten ord til andet enig

og det er derfor regeringen arbejder for at stramme listen jeg synes det er vildt mærkeligt at eu lande ikke ikke kan komme på listen at de ligesom skal være

vi kan flytte noget ikke ved at vedtage noget i danmark

i bruxelles hver eneste gang han får chancen for at få sortlistet panama og

det støtter vi varmt men men vi har også ting vi kan gøre her

ikke følger med i hvad hans søsterparti i den hollandske regering foretager sig

fornuftigt at man i holland har truffet

om at bruge muligheden for at lave en sortliste så det vil jeg meget opfordre til

man gør og så beklage at man ikke

det kan være svært at følge med i hvad der foregår i alle otte og tyve desværre snart kun syv og tyve eu lande og også i de liberale partier som jo er lidt forskellige men men jeg vil læse op

mit synspunkt i tre en halv år som skatteminister i

siddet på posten at lave national særlovgivning som som har symbolsk karakter jeg vil

være med til at gøre noget for at bekæmpe skattely hvor der har en reel effekt og

men der sker ikke rigtig noget

skatteministeren er lidt mere positiv end skatteministeren normalt er over for eus

skattelyliste er at debatten finder sted i det her lidt større forum i stedet for i europaudvalget

der synes jeg sådan set nok at regeringen har

skatteministeren at det her er et

meget effektivt værn mod skattely og det kan jeg simpelt hen ikke se

skatteministeren ikke lige berige os alle sammen og fortælle

juridisk foretaget sig så den her liste

nu ikke omfatter andet end dansk vestindien og en fire fem øvrige

europaudvalget er at det er et effektivt redskab at det kan være et endnu mere effektivt redskab er jeg helt enig

for i danmark og det skal vi bruge vores kræfter og ressourcer på selv om man kunne

at man kunne det hele kan man altså ikke det hele nogle gange må man vælge hvor man tager sine kampe henne og jeg synes at vi skal tage den her kamp i eu

sammenhæng det er et af de områder hvor det giver mening

at vi at vi samarbejder og hvor der kæmpe værdi i det

med dansk folkeparti i generelt må jeg

tror at regeringen ser mere positivt på at have

en liste end dansk folkeparti gør men men hvis jeg ikke har

tydeligt nok at listen kunne være bedre så vil jeg

det kan den selvfølgelig og det er også det danmark har argumenteret for

og over på observationslisten hvad har de rent faktisk foretaget sig juridisk

skatteministeren når skatteministeren nu får muligheden

hvad sandsynligheden er for at et eu land nogen sinde bliver optaget på eus sortliste over skattely

retning med fælles selskabsskattedatabase og andet men skat er noget af det hvor

og tættere samarbejde det skal man også være en

men på en række områder er det altså meget fornuftigt

nogenlunde jævnaldrende er en god mulighed for

når nu ministeren er ekspert på området

gå gå foran i danmark og

i eu regi hvad er det der gør at sådan en liste

slet ikke juridisk kan lade sig gøre

er danmark en lille åben økonomi og selv om vi betragter os selv med stolthed og er en stor nation og det har vi også grund til at være så må vi også erkende at vi er

med en meget meget åben økonomi derfor er der mange af de her selskaber som spekulerer i lovlig skatteplanlægning og nogle

om danmark og fortsat føre deres deres forretninger det svarer

men ligheden bliver større det giver ikke meget mening og jeg

samme symbolik vil gøre sig gældende for en national sortlistning

som snyder i skat jeg synes ikke det er det vi skal bakke op

ikke vil have en effekt eller vil

og enige i forslaget fra alternativet

en politisk uenighed det sker jo en gang imellem

er at det ikke vil have anden effekt

ordførerliste og det er først herre lars aslan rasmussen

set også er enige i vi mener fortsat at man skal arbejde på det i

i forhold til at få lavet den her liste som selvfølgelig hele tiden skal optimeres men vi kan ikke se nogen løsning i at hvert land laver deres egen liste

vi mener der er behov for et meget internationalt samarbejde også fordi det her problem i den grad krydser landegrænser så vi primært en eu plan og ellers

har mulighed for at gøre det men et af de steder hvor vi kan gøre noget er jo her i folketinget og virkeligheden er jo at eu har lavet en sortliste som er dybt utilstrækkelig altså bare for at citere herre peter hummelgaard thomsen socialdemokratiets eu ordfører så sagde han citat eus sortliste set med socialdemokratiske øjne er lidt til grin

i folketingets europaudvalg

eu parlamentariker for socialdemokraterne

skrevet et indlæg her som siger hvorfor affinder vi os med den situation altså i parentes bemærket at eu ikke kan finde ud af at lave en effektiv indsats kunne danmark ikke gå foran her kunne danmark ikke gå foran her socialdemokraterne har har lavet

støtte kampen mod skattely med fru mette frederiksen på forsiden hvor man siger at bekæmpelsen af skattely

begynder i danmark for selv om det også skal bekæmpes på eu niveau

der rigtig meget vi selv kan gøre eksempelvis en national sortlistning hvorfor ikke bakke op om det her forslag fra enhedslisten det vil være et skridt på vejen

jo også en kamp man kan kæmpe kæmpe der men

socialdemokratiske medlem af

forskellige holdninger til det her i europa parlamentet men det er en kamp

tage diskussionen her men når vi skal lave en liste

også bruge vores plads i folketinget til at kæmpe mod skattely vi har et kæmpestort hul for at være lidt billedlig som milliarder fosser ud af og vi står med en værktøjskasse hvor der ligger et værktøj der hedder en national sortliste hvorfor ikke bruge det værktøj det stopper ikke alt

et skridt på vejen hvorfor ikke tage det værktøj op

har og dansk folkeparti som jo nok hellere så eus

at der vil være en uenighed om hvor det er man skal løse de her ting hvad det er for nogle lister

se et problem hvis hvert land lavede deres helt egne lister

det er i den grad problem som som krydser landegrænser men det betyder ikke at man ikke her i det danske parlament skal tage det her meget alvorligt det synes vi

socialdemokratisk side når der er de her store problemer med netop penge der fosser

her i folketinget initieret af enhedslisten

to forslag vedrørende bekæmpelse af skattely og i dag er det så det tredje forslag

vil vi gerne igen benytte lejligheden til at understrege at vi finder det urimeligt at virksomheder der er placeret i skattely nyder gavn af den velfærd vi alle sammen er med til at betale over skatten uden selv at være villige til at betale til selv samme velfærd

når virksomheder i skattely får del i offentlige udbud vi er også principielt tilhængere af en dansk sortliste over skattely men det er ikke alle dele af enhedslistens beslutningsforslag vi er enige i vi er således imod enhedslistens ambition om som der står i forslaget at etablere en international bund for selskabsskatten som er væsentlig højere end ni procent

det vi er ikke fra dansk folkepartis side tilhængere af at eu skal gøre det jeg ved ikke

den beslutning for enhedslisten er jo jo mig bekendt imod

jeg ved heller ikke om enhedslisten måske i stedet forestiller sig at man kunne træffe sådan en beslutning på

også på

er vi grundlæggende af den opfattelse at stater må gøre som de vil også når når det kommer

og det er en vigtig kvalifikation så må andre lande også have ret til at træffe de foranstaltninger der er nødvendige for at imødegå meget lave selskabsskatter og andre skattelylignende konstruktioner for eksempel ved at udelukke virksomheder i skattely fra at få del i offentlige udbud så at en national dansk liste over skattelylande præcis skal udformes sådan som enhedslisten foreslår er ikke nødvendigvis sikkert

idéen om en national sortliste over skattely og til forslaget som helhed selv om der altså er nogle af bemærkningerne som

er en mellemstatslig aftale hvor lande kan gå med hvis de har lyst hvorfor det for at stoppe ræset mod bunden som vi lige nu oplever på selskabsskatteniveau hvor man konkurrerer om at have det lavest mulige

hvorfor skal man så have sådan en

men også for at kunne gøre det som herre kenneth kristensen berth taler om nemlig at træffe foranstaltninger over for dem der så ikke vælger at være med

håber at den her afklaring fører til at dansk folkeparti kan støtte op om forslaget for

med til at arbejde for en

også det var fint at herre nikolaj villumsen fik klarificeret hvad det er enhedslisten forestiller sig

være en del af det altså antigua barbados og hvad de alle sammen

lave en aftale hvor man sanktionerer i forhold

er tale om en mellemstatslig aftale og så længe det ikke er noget der for eksempel er lavet

regi regi som som forpligter medlemslandene på en måde der gør at

ikke kan komme ud af det igen så det er fint

noget der kommer i morgen og derfor synes jeg også det er vigtigt at tage det her skridt med den her nationale sortliste fra dansk side også interessant at høre om hvad rutteregeringen

både fra regeringen og fra socialdemokratiet at

vi står med et værktøj vi kan bruge

bag lukkede døre i bruxelles og derfor vil man ikke handle i danmark jeg synes det er vigtigt at vi i en sag som skattely gør alt hvad vi kan

skatteministerens begejstring for den der liste er jo absurd

tilbage på den anført af dansk vestindien vores gode gamle koloni jeg ved ikke hvad det er de har gjort der er så forfærdeligt det kan godt være at de skal give dem et mindeligt råd om hvordan de kommer af med dem jeg tror ikke det er så svært det er

man skal have nogle symbolske tanker om hvad man måske kunne finde på at gøre så

er den første ordfører fru louise schack

mødet er udsat til klokken tretten

vi er ved at behandle punkt seks og den næste ordfører i rækken

har lovet at holde hans tale jeg er dog skatteordfører og kan sagtens

vil med beslutningsforslaget vi i dag behandler pålægge regeringen at udarbejde en national sortliste over skattely listen skal ifølge forslagsstillerne fungere som supplement til eus sortliste over skattely enhedslisten foreslår at den nationale sortliste skal adskille sig fra eus sortliste på tre punkter disse tre punkter har ministeren allerede så fint redegjort for

formålet med beslutningsforslaget er at lave en effektiv sortliste over skattely venstre ønsker helt i tråd med enhedslisten en effektiv sortliste over skattely

en national sortliste ikke er det rette eller mest effektive værktøj når det handler om at fremme god praksis på skatteområdet her tror vi på at den bedste indsats opnås i eu regi og vi mener faktisk at eu sortliste er ganske effektiv det at så få lande optræder på listen er jo netop et udtryk for at listen fungerer målet er ikke at så mange lande som muligt står på listen men derimod at så mange

lande som muligt ændrer praksis således at de efterlever eus kriterier på skatteområdet vi vil derfor arbejde for at styrke eus sortliste frem for at indføre et nationalt supplement som beslutningsforslaget lægger op til venstre kan hermed ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse fra de konservative da den konservative ordfører ikke havde

for at være til stede og sige at de

afviser at bruge muligheden for at lave en ambitiøs og effektiv sortlistning af skattely her i

i eu regi skatteministeren sagde her og

er dybt problematisk at vi har en række skattelylande inden for eu som slet ikke er på listen eksempelvis luxembourg malta cypern

høre fra venstres ordfører hvad er den præcise plan man

følge for at opnå at eu får en strammere sortlistning i virkeligheden

en liste den er dybt uambitiøs

er intet eu land på hvordan vil man opnå at den bliver

danske regering arbejder helt klart for at

for sortlistning det er der ingen tvivl om

alle områder både

hvor der er beps regler vi har også i danmark lavet en indsats mod

vi har valgt at købe panama papers så vi har lavet en række forskellige tiltag for netop at sætte ekstra fokus på det her med skattely men vi mener helt klart at det bedste at gøre her er

vi meget gerne fra enhedslistens side virkeligheden er bare at

komme frem til i eu kredsen når venstres argument mod at

lave en effektiv ambitiøs sortlistning af skattely er at man vil gøre det i eu

det er vigtigt at man kan påvise hvordan man har tænkt sig at gøre det i eu

ellers er det bare en sovepude hvor tiden vil gå og gå

hullet som skattely desværre er

gennem de forhandlinger der er på området der er forskellige forhandlinger og jeg kan referere fra forhandlinger generelt og

enhedslistens ordfører beder mig om at gøre her men jeg kan bare sige at venstre og regeringen lægger

at vi får så stramme regler som muligt så vi er sikre på at få opfanget dem der kan

på den anden side tror jeg heller ikke det har den store virkning at lave en national sortliste

lande fordi vi er ikke tilstrækkelig store men når eu går

var det samme altså at venstre ikke støttede det her forslag og det kan vi jo kun begræde i dansk folkeparti jeg vil bare spørge

venstre om venstre virkelig kan være tilfreds med at en tilkendegivelse

er tilstrækkeligt til at komme

kan venstre virkelig være tilfreds med

engang skal foretage sig noget juridisk forpligtende end ikke politisk forpligtende men bare komme

en tilkendegivelse om at ville gøre noget

leve op til de standarder som vi har gennemført blandt andet i eu regi og

oplyse om pengestrømme der går mellem virksomheder mellem lande og deslige

nogle ting som vi har brug for at få oplysninger

det er nogle af de regler som man skal leve op til for at ryge af den skattelyliste eller sortliste som det

er rigtig positivt hvis de her lande i højere grad vil leve op til de regler og der tror jeg ikke man kan regne med at de lever op til det fra den ene dag til den anden det tager noget tid at implementere også fordi mange af de lande der er på listen er relativt små lande med små administrationer og der må man jo også ligesom give dem lov til at arbejde det her igennem og komme videre med det men det vigtige er

faktum er jo at den måde man kommer af den sortliste på

så er spørgsmålet bare kan man stole på at et land som i årevis har opereret som skattelyland bare sådan lige ændrer ved det det kan man formentlig ikke så mon ikke den rigtige fremgangsmåde som minimum ville være

man gør tingene der kan det her også blive brugt som et redskab til at

og der skal sikre på at det vi arbejder hen imod

de bare giver op men at de arbejder hen imod at have en god skattepraksis

er noget som optager rigtig rigtig mange og det optager også liberal alliance og derfor var vi også med i aftalen der skal styrke indsatsen mod international skatteunddragelse tilbage i to tusind og sytten vi tilslutter os indsatsen mod skattely men når vi i liberal alliance

ikke kan støtte dette beslutningsforslag skyldes det at vi ikke mener forslaget indeholder det effektive element i indsatsen mod skattely for skattely er jo helt uomtvisteligt et internationalt problem og derfor mener vi selvfølgelig

også at det er en samlet international indsats der er at foretrække forslaget her pålægger tværtimod regeringen at udarbejde en national sortliste over skattely i tredjelande men også i eu lande der jo allerede er underlagt

modvirker skattely i eu lande bedre end en national sortliste over skattely i eu lande ville kunne gøre vi mener at

sortliste allerede fungerer som et

effektivt værktøj mod skattely og hvis vi skal intensivere indsatsen mod skattely

er det liberal alliances opfattelse at det bør gøres ved at styrke den internationale indsats via

ville kunne opnå en

mere effektiv indsats i

intet der forhindrer spørgsmålet er blot skal vi tage det værktøj i brug der ligger i at lave her i folketinget en effektiv ambitiøs sortlistning af skattely eller skal vi ikke gøre det eu har lavet en liste jeg kan så forstå på ordføreren

som man mener er helt tilstrækkelig

stille et spørgsmål mener liberal alliance virkelig at vi efter afsløringen af panama papers

nu har en situation hvor panama ikke er sortlistet som skattely ene og alene af den grund at de har sagt at de nok på et tidspunkt skal ændre noget

eu som samlet flok står bag sådan en sortliste har det

højere grad af effektivitet

som en mere effektiv trussel imod det her om om det så

kan jo altid være op

til diskussion og der er jo altid rum til forbedring

i det konkrete tilfælde som som spørgeren

kan man jo måske sige at man har en

der vil ske noget og man følger op på det i eu regi og der er jo andre internationale sammenslutninger som også følge med i det her verdensbanken og så videre

så jeg tror faktisk på at vi ad den vej

anden tekst fra de varme lande om at det skal de nok gøre på et tidspunkt

fuldstændig åbne øjne men men nu er det jo en gang sådan at det er bedre at have en fugl i hånden end ti fugle på taget og

vi diskuterer i dag ja det ville være fantastisk hvis man i

dejligt hvis fn kunne vedtage sådan en men når der ikke er det hvorfor så ikke gøre det

i hånden og dermed det redskab som kunne være med til

nogen som helst sammenhæng vil få varme lande til at ryste i bukserne

tilliden i samfundet og vi er derfor nødt til at tage de rette tiltag for at komme dette til livs vi støtter derfor forslaget om en udførlig national liste over skattely det vil øge gennemsigtigheden og oplysningsgrundlaget for borgere og virksomheder det er positivt at lande kan forpligte sig og dermed fjernes fra sortlisten i europa det er en positiv udvikling der bør honoreres

de nødvendige skridt i januar to tusind og atten sagde herre kristian jensen til skatteudvalget at det var positivt at sortlisten har bidraget til at bevæge landene i den rigtige retning det er vi som udgangspunkt enige i samtidig

hvis en grå liste åbner op for mulighed for at skattelylande fjernes fra sortlisten med udgangspunkt i løfter som ikke holdes i hævd

andre lande i europa holland som åbenbart

skulle ændres på noget

så venstre ikke kun støtter op når

som det adresserer en vigtig opgave det adresserer

erstatte arbejdet i eu med at få en effektiv eu sortliste og heller ikke erstatte

hvor der også foregår meget

at man supplerer med en national indsats

synes vi ikke er skadeligt på nogen måde

er fordi det er først når man får internationale løsninger at

inspirere enhedslisten til en lidt mere realistisk tilgang til eu end man har i øjeblikket jo stadig væk deres politik mig bekendt

i betragtning af hvor vigtigt det er at man kan tage fat på

er altså nødvendigt at venstrefløjen

det her det er den yderste højrefløj der hele tiden er kraftigt imod

så ser jeg det sådan at vi er igennem ordførerrækken og så giver vi ordet til ordføreren for forslagsstillerne

alternativet og fra dansk folkeparti det er jo en god start desværre er der så ikke et flertal

for forslaget og det synes jeg er ærgerligt formålet med det her beslutningsforslag

skattely og det er drønhamrende vigtigt der har været sådan lidt forskellige argumenter på banen imod forslaget men et

ændre noget at vedtage det her forslag

vi vedtager her i folketinget en sortliste på den sortliste

står luxembourg og panama og en lang række andre lande så kan man så se at der er en virksomhed der opererer her i danmark vi kalder den bare x x virksomhed flytter sine penge i skattely

sortlistet af det danske folketing

det vil da være noget der presser sådan en virksomhed det vil betyde

kan tage konsekvensen det vil også gøre det muligt for for os at diskutere om det skulle

nogle konkrete sanktioner eksempelvis at sige

ikke have skattekroner fra offentlige udbud og det ville være noget man kunne

sige i et andet land prøv at høre her det her x firma er blevet sortlistet af

faktisk kunne have en konsekvens både helt konkret her i danmark men også udeomkring i verden det ville være et helt konkret eksempel på at man var et foregangsland

jo partier der taler varmt om blandt andet har

man gerne så at danmark var et foregangsland i kampen mod skattely det er deres eu parlamentariker

lang række andre socialdemokrater der det officielle udspil fra socialdemokratiet går på at det er vigtigt at kampen mod skattely starter i danmark men den

har afvist det her ellers gode forslag

på et værktøj vi kunne tage op af værktøjskassen bruge her i danmark hvis der var politisk vilje til

bruge det og sætte effektivt

af ekstremt mange penge vi taler om anslået fem milliard kroner om året som vi mister som fællesskab på grund af skattely alene her i danmark altså det er penge som kunne være brugt på plejehjem på daginstitutioner på skoler og på sygehuse penge som kunne være brugt i vores velfærdssamfund vi har et kæmpestort hul

synes vi skal gøre alt hvad vi kan vi skal gøre alt hvad vi kan i eu for at få en strammere sortlistning vi skal gøre alt hvad vi kan i

det går jo ikke at vi har en situation hvor der fosser milliarder ud fællesskabet snydes

ikke er en køreplan for hvad pokker man så vil gøre undskyld sprogbrugen for at stoppe det virkeligheden er jo at når

danske ministre vil dukke op bag lukkede døre i bruxelles og sige at luxembourg skal sortlistes

det her skal vedtages med enstemmighed i kan ikke gøre noget som helst ved det og vi har desuden også opbakning fra malta og cypern

jo det der er problemet i det her det ender med

er situationen ja det ville være fantastisk hvis fn havde en effektiv ambitiøs sortlistning af skattely hvis

kunne gøre det hvis eu kunne gøre det rigtig godt

bare ikke situationen så lad os da bruge det værktøj der ligger

panama papers og en række andre skandaler

ingen grænser for forargelsen og med god grund men

de her penge fortsætter med ryge ud

vi foreslår her i dag så kan man sige

bare noget underligt noget nej for ganske få måneder siden som jeg måtte gøre skatteministeren opmærksom på

har holland anført af en liberal regering af venstres søsterparti

overensstemmende holdninger med lavet en national sortlistning holland er sågar et land som man med

selv er et skattely men de har taget det initiativ

og hvorfor skal vi andre være til grin lad os da tage

lignende initiativ her i danmark jeg håber meget at skatteministeren vil

han lovede nemlig at gå hjem og få sine

er klart at et land som holland som selv er et skattely inden for eu

sortliste andre eu lande

fra enhedslistens side selv koordineret med vores europæiske venner i en lang række eu lande blandt andet

frankrig portugal finland og sverige

vi skal da ikke sidde og vente på

jeg er rigtig rigtig ked af at vi ikke i dag har kunnet få et flertal for en effektiv indsats mod skattely men jeg håber rigtig meget at de partier som har vendt sig mod det her vil genoverveje om det virkelig er det mest effektive

og kigge på en sovepude der hedder eu og som ikke har kunnet tage sig sammen til at gøre noget effektivt og bruge det som en dårlig undskyldning for ikke at gøre det der ville være effektivt i morgen det vi kan gøre her og nu

lave en sortlistning så tak for debatten

åbnet og vi giver ordet til den første ordfører det er socialdemokratiets ordfører og det er fru lea wermelin

indeholder nogle forskellige ting en nedsættelse af afgiften på øl og vin med henblik på at reducere grænsehandelen en afskaffelse af registreringsafgiften på fly en afskaffelse af foderfosfatafgiften og en finansiering gennem en forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat med et fast tillæg på to procent i forhold til den første del af lovforslaget om afgifterne på øl og vin

at gøre det nemt og attraktivt at drive virksomhed i danmark det er vi jo faktisk også et af de

lande i verden til vi har i skatteudvalget hvor vi har diskuteret problemstillingen med grænsehandel

løbende at se på vores afgifter

med landene omkring os og så vi ikke unødvendigt rykker jobs i detailbranchen uden for landets grænser så den del er vi positive over for ligesom vi også kan bakke op om forhøjelsen af restskatteprocenten men samlet set kan vi ikke støtte lovforslaget på grund af de to andre dele der også ligger i

afskaffelsen af registreringsafgiften på fly det er en prioritering som vi undrer os over godt nok er det et lille beløb men med en stor symbolværdi

regeringen er ikke villig til at prioritere en reel omstilling af bilbeskatningen så vi kan få flere grønne biler på vejene men vil godt gøre det billigere for velhavere at købe og indregistrere fly

det er endnu et af forslagene fra den her regering som trækker i den forkerte retning for vores natur og miljø

i bemærkningerne til forslaget en afskaffelse kan isoleret set

også kritiske over for det så på den baggrund ønsker vi

lovforslaget så vi kan behandle registreringsafgiften på fly og foderfosfatafgiften særskilt tak for ordet

for to tusind og nitten som indeholder flere forskellige

hvor det første jeg vil nævne er nedsættelsen af afgiften på øl og vin som jo har det åbenlyse formål at mindske grænsehandelen

mindske grænsehandelen er jo at vi derved kan sikre

at ligge i danske butikker og mere omsætning i danske butikker betyder jo også flere danske arbejdspladser og det synes vi da er vigtigt at vi har fokus på men

set også et andet godt argument som man tit glemmer når man snakker nedsættelse af de her afgifter

for at aflevere deres varer for at danskerne så kan koble traileren på bilen

set være bedre for miljøet hvis man handlede sine varer i butikkerne tæt på hvor man boede og der er det her trods alt

til grænsehandel og i forhold til miljø en andet tiltag er et ret lille tiltag

er afskaffelse af registreringsafgiften på fly et tiltag til fem million kroner

på at kæmpe ind i finansloven men

jo et kompromis blandt forskellige partier hvor vi så

har kæmpet for at få en milliard kroner til bedre vilkår for pensionisterne og hvor andre partier så har håbet på

få det her med men vi støtter selvfølgelig også det tiltag fordi det er en del af en samlet aftale det tredje punkt i lovforslaget er afskaffelse af

forholdsvis lille økonomisk femten

den bliver fjernet er jo som man også kan læse i lovforslaget at brugen af fosfor i foder reguleres af en anden lovgivning fremadrettet og

brug for at regulere via afgiften

sidste tiltag som så er finansieringen

er en forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat

det er jo sådan i dag at hvis en virksomhed betaler for lidt i acontoskat

en restskat og den restskat skal man så betale rente af indtil man

procent fremover bliver den så på fire

procent begrundelsen bag det forslag er jo at det ikke skal kunne betale sig

for lidt i acontoskat og derved have en gæld til staten i forhold til

kigger på det her samlede lovforslag men med de ord skal jeg sige at vi

her pakke med afgiftslempelser vil både gøre det billigere at være dansker men det vil også forbedre danmarks konkurrenceevne en af de ting som vi gør her er at vi lemper afgiften på øl og vin og det håber vi på kan sikre et større incitament til at handle øl og vin herhjemme i stedet for at rejse uden for danmarks grænser for at købe til forbrug af

at afskaffe foderfosfatafgiften

end det har på nuværende tidspunkt hvor det er under stort pres fra lande som er knap så gode

som vi er i danmark så jeg tror på at det vil være bedst for danmark at vi får fjernet foderfosfatafgiften

man ikke har den her afgift i sverige og i norge så på nuværende tidspunkt

et incitament til at registrere flyene i vores nabolande i stedet for i danmark og det kan vi jo ikke have en interesse i vi ønsker bestemt at

at danskerne har de bedste muligheder for at kunne rejse med arbejdet eller med andet og så store internationale virksomheder har en interesse i at

let at komme hertil så det er også årsagen til at vi lægger op til det

med et fast tillæg på to procentpoint så det vil sige det dem der ikke har betalt

forbedre forholdene i dansk erhvervsliv og tiltagene vil gøre det lettere at drive virksomhed i danmark

og forhåbentlig give bedre grobund for vækst i danmark som vi jo heldigvis har en hel del

vores øjne mere uheldige initiativer fra finanslovsaftalen for

det drejer sig om afgiftslettelser som

mod mere velhavende dele af befolkningen og konsekvenserne af at vedtage det her lovforslag er

og vin og konsekvensen af det kender vi det er at vi øger

for folkesundheden og ifølge

det her næppe noget der vil have nogen særlig betydning for det andet

som en afgift for at anskaffe sig et fartøj der er

vil det jo i princippet svare til

at anskaffe sig sådan et fartøj og det mener vi ikke at der er et behov for i den her tid hvor vi

desuden er det her jo også en målrettet skattelettelse til de meget få danskere som har muligheden for at erhverve sig et eget privatfly endelig vil man afskaffe

afgiften på foderfosfat i landbrugets dyrefoder det var en afgift der blev indført i to tusind og fire og ideen var

med henblik på at mindske udledningen af fosfater

naturen samtidig finansierede afgiften

satte grundskyldsbetalingen ned for landbruget frugtplantager og andet som blev gennemført samtidig

tusind og sytten at man ikke vurderede at der var et skattefagligt grundlag for at imødekomme det her forslag om at afskaffe foderfosfatafgiften

til skade for natur og miljø men det er man øjensynlig ligeglad med i regeringen og dansk folkeparti men de tre elementer gør i hvert fald tilsammen at enhedslisten ikke kan

som alle er bekendt med dyrt at være borger i danmark og det er også dyrt at drive virksomhed i danmark alt for dyrt fristes jeg faktisk til at sige men det gør

også liberal alliance heldigvis noget ved vi har samlet set lettet skatter og afgifter for mig bekendt

milliard kr og det vil vi fortsætte med også fremadrettet

udmønter dele af finanslovsaftalen det kan måske godt virke som værende i småtingsafdelingen når vi vil

lempe afgiften på øl og vin og fjerne registreringsafgiften for fly og fjerne afgiften på foderfosfat men men men

afgiftslempelser som ikke bare gør det billigere og lettere at være dansker eller virksomhed i danmark det betyder også en meget stor forenkling af et

det gør det lettere for virksomhederne og igen også for borgerne at finde hoved og hale i

modstander af hvis man spørger mig så ved jeg godt at der er partier nok primært i den venstre side af folketingssalen der vil påstå at

vi bare favoriserer vores rige venner når vi fjerner registreringsafgiften på fly

egentlig bare reglerne med dem der for eksempel er i norge og sverige vi gør det dermed mere attraktivt at indregistrere de her fly i danmark og det vil jo alt andet lige skabe

for de mennesker som er ansat i vores lufthavne

flymekanikere og så videre liberal alliance vil selvfølgelig det tror jeg er alment kendt altid meget gerne være med til at lempe skatter og afgifter til fordel for danskere til fordel for virksomhederne og derfor

lidt svært ved i det her tilfælde

forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskatten

tager det første som handler om nedsættelsen af afgiften på øl og vin mener regeringen at afgiftslettelsen på øl og vin skal bidrage til at nedbringe grænsehandelen det er dog svært at se at en prisforskel på

syv kroner per liter ren alkohol for øls vedkommende vil nedbringe grænsehandelen på nogen nævneværdig måde

problematisk at regeringen foreslår en prissænkelse selv om effekten vil være minimal hvilket også påpeges af de samvirkende købmænd i deres høringssvar en sænkelse af prisen på øl og vin vil højst sandsynligt føre til et øget alkoholforbrug med dertil

kan man så diskutere om det er økonomisk smart men det hvert fald ikke hensigtsmæssigt i forhold til de mennesker som vil blive ramt af det her flere undersøgelser viser at særlig de danske unge er nogle af dem der drikker mest i europa en prissænkelse på øl og vin vil i hvert fald ikke bidrage til noget positivt i den sammenhæng som kræftens bekæmpelse påpeger i deres høringssvar skal vi

være noget fornuftigt i at harmonisere

kunne være vi kunne harmonisere

oplever mange økonomiske konsekvenser af den udvikling vi har i vores samfund så vil man gøre sådan

at at det økonomisk bidrager til de store konsekvenser som miljøkrisen

er noget fornuft i så har vi afskaffelsen af

har været brugt til at regulere forbruget

som skal regulere forbruget og derfor mener man at man kan fjerne afgiften

set også uenige i jeg mener at afgiften uanset hvad er fornuftig også i forhold til at vi

den animalske produktion i landbruget også trækker i en

forkert retning og foregår på et niveau som vi slet ikke behøver altså

den animalske produktion og hvis en afgift kan være med til

synes jeg man skal plante nogle træer i stedet for

for mennesker i resten af verden jeg synes at det at have en ambition om at det skal være billigere at være dansker er en trist ambition i sig selv og jeg ville ønske der var andre ambitioner

at det kunne være at det skulle være bedre at være dansker men det kunne også bare være at vi skulle prøve at sikre at det var muligt at være dansker fremover

nævne miljøet at det

nedsætte afgiften på andre og lidt mere sunde varer for at hjælpe de her købmænd

af de foregående ordførere også har været inde på

vi har jo lavet en rigtig god finanslovsaftale og derfor

er det her også et rigtig godt lovforslag synes

at reducere grænsehandelen vi har tidligere af flere omgange sænket og helt afskaffet gakkede og bøvlede og skadelige og væksthæmmende afgifter

det konservative folkeparti er vi rigtig glade for og tilfredse med at vi med den her finanslov tager endnu en runde hvor vi rydder op

lettere at drive virksomhed i danmark og det skal være billigere at være dansker og det her lovforslag trækker i den rigtige retning konkret letter forslaget afgifter på øl og vin så vi får reduceret noget af den grænsehandel der foregår trækker handelen hjem til danmark og styrker vores detailhandel

undgår vi at flyene bliver registreret i

i vores nabolande for at undgå at betale afgift

to tusind og sytten har indført en regulering for

til gengæld en kærkommen lettelse for mange landbrug så i det konservative folkeparti er er vi glade for alle beslutninger som trækker i den rigtige retning

som det her lovforslag jo gør så vi kan selvfølgelig bakke det op

det hvis der er en risiko for miljøet

det som ministeriet også selv peger på

og det er det som afgiften har har til hensigt

er ordføreren ikke bekymret for at det er miljøet der betaler regningen for de afgiftsnedsættelser som partiet så stemmer for

hjælper det ikke noget samtidig at lægge en afgift på når vi i forvejen har reguleret et loft for hvor meget man må anvende så den bekymring deler jeg ikke

er jo at den enkelte landmand ikke har nogen interesse i pludselig at begynde at bruge mere foderfosfat end dyrene har behov for

end grænsen i forvejen er bare fordi vi fjerner en afgift det vi til gengæld ved

noget der vil gavne landbruget det er noget der vil holde hånden over et erhverv som faktisk er ret presset så jeg synes det er rigtig fornuftigt ikke både at have en afgift når vi samtidig har reguleret hvor meget man kan

risiko for miljøet og at hvis det bliver udvasket til miljøet

har en afgift når vi samtidig har reguleret anvendelsen altså mængden igennem en anden lovgivning det er en dobbeltregulering som ikke

det man skal huske på og det som fru lea wermelin måske lige overser lidt i den her konklusion

at den enkelte landmand har nogen interesse i at begynde at bruge mere foderfosfat end dyrene har behov for

landbruget har en meget stor gæld og det er et rigtig stort problem for landbruget det er i det hele taget et erhverv

undrer det mig at ordføreren synes vi skal støtte de dele af landbruget

landbruget som som skader vores land

konservative i

skifte farve på deres partilogo

skaffer rigtig vigtig indtægt til vores betalingsbalance dels skaber jobs så at tale om at det er noget som skader danmark synes jeg er en helt forkert

den drift som skader jeg mener netop vi skal støtte landbruget som helhed

de dele af landbruget som går ud over vores miljø og sundhed

foderfosfatafgiften i lovforslaget og der har jeg

en dobbeltregulering hvor vi på den ene side har reguleret mængden man må anvende ved at

grænse og samtidig

har en afgift det er en unødvendig dobbeltregulering

er det reguleret igennem en anden lov så det er derfor jeg siger at i min verden

har taget positivt imod lovforslaget og i øvrigt også tak til dem der har taget positivt

dele af lovforslaget også selv om

man kan stemme for hele lovforslaget

minister og som regering i en udvalgsbehandling og det

kan folketinget jo også fra første behandling til

få læst lovforslaget en gang til

meget meget lille afgift der her fjernes for at skabe lige konkurrence

og nogle af de andre nordiske lande det er ikke en skattelettelse målrettet mod de rigeste og i forhold til foderfosfatafgiften

et landbrug hvor dele af landbruget dem der har animalsk produktion er meget

en hjælpende hånd der vil sikre arbejdspladser også uden for

jo at sikre et danmark i bedre balance men

engang imellem ligesom det kniber med støtten til lovforslaget her men det håber jeg

og tredje behandling det er et rigtig godt forslag og det er det ikke mindst fordi det

har indgået med dansk folkeparti

og i den grad yderligere forenklinger af en lang række afgifter

tager vi så et skridt i den rigtige retning med det her lovforslag

det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed

nedbringer grænsehandelen og sikrer danske

den debat der har været her at man kan spore en sundhedsmæssig effekt i forhold til

ikke det her der rykker sundhedsmæssigt i i den ene eller i den anden retning

begrænsede

for at sikre lige konkurrence også

foderforsatafgiften som der også

diskussion om de miljømæssige effekter af

det har været sådan i vores afgiftslovgivning igennem mange år og

også under skiftende regeringer

af

at have tænkt vi kan føre effektiv miljøpolitik socialpolitik fordelingsmæssig politik gennem vores skattesystem og der ser vi jo at på en række områder

og det er min klare overbevisning at

udelukke at det skulle få nogle miljømæssige konsekvenser så tror jeg

miljømæssige konsekvenser til det her lovforslag blandt andet fordi som flere ordførere har været inde på at der også er noget sideløbende eu regulering der regulerer udledning af fosfor i vores grundvand i vores drikkevand og i vores natur

men forslaget er jo en hjælpende hånd til især landmænd med animalsk produktion som er dem der er særlig ramt

udlandet for det fjerde finansierer vi jo en række

at forhøje restskatteprocenten

for selskabsskat med et fast tillæg på to procent

betale den rigtige skat hvis man ikke gør det

skal man betale nogle renter ligesom hvis man lånte penge i banken der er stadig væk en væsentlig fordel ved at låne penge af skattevæsenet

skal betale i renter og hvad mange virksomheder mødes med

private marked i forhold til likviditetslån og andet så det

rimelig medfinansiering af de her

tak for drøftelsen her i folketingssalen

går i folketingssalen og det har vi også gjort i det her tilfælde

som gør at vi synes at det ikke rammer

det som jeg lagde op til i min ordførertale

tænke os at få lovforslaget delt så det ikke bare er en stor pærevælling af mange forskellige forslag men så man reelt har mulighed for at udtrykke sin politiske holdning til de forskellige dele også når man er lidt uenig med regeringen

at støtte forslaget selv om der er noget de er utilfredse med er bedre end det fru lea wermelin kommer ind på

men men det er nok fordi vi ser tingene fra to forskellige sider af

det være op til regeringspartiernes ordførere og dansk folkepartis

fru lea wermelin udmærket som formand for skatteudvalget så det

belærende på den måde men man kan jo godt stemme for og så sige at de her elementer

står hvis man har mulighed for lidt mere rent at stemme for de ting man er for

imod de ting man er imod men det må vi tage i udvalgsbehandlingen her til sidst

her foderfosfatafgift og netop med den begrundelse at det vil betyde en øget udledning af fosfor til miljøet

man ikke kiggede nærmere på afgiften i saneringsudvalgets rapport

beklage men det vil jeg lige læse op på men jeg kan sige at det der er sket siden er jo at vi er blevet klar over de her nye eu regler der kommer

som alternativ til den regulering eller miljømæssige begrænsning en afgift vil have

lidt

man måske nogle gange overvurderer de effekter der er og at det kan give nogle problemer

jo et spørgsmål vi har været relativt optaget af i enhedslisten i forbindelse med finansministers beregninger

skatteministeriets antagelser omkring samfundsmæssige virkninger af forskellige afgiftsændringer

til bundskattebetaling men hvis skatteministeren virkelig mener det

som måske

mere er på papiret end i virkeligheden burde det så ikke have nogle mere drastiske konsekvenser end bare at sige

bruge afgifter mere burde man ikke forsøge at få nogle retvisende antagelser

en beregning og en vurdering den kommer med noget usikkerhed

det er bare ligesom vi politikere vælger at hæfter os meget ved det resultat der står to linje nedenunder og ikke

en kritik af dem der regner men en

for mig bør det være en faglig diskussion hvor man finder ud af hvordan

så skal vi politikere være opmærksomme på ikke at sige at det der er vurderet med betydelig usikkerhed så betyder at det

herre joachim b olsen skal betale otte hundrede million kroner på at få sænket afgiften eller om han skal betale

så det her er jo ikke bare en diskussion det er et spørgsmål om hvad ting koster når vi er i forhandlinger viser det sig at der ikke er de effekter af en given

penge der bagefter mangler i kassen fordi man har haft antagelser om en forandret adfærd

finansministeriet nogle familietypeberegninger ud som viste hvordan for eksempel et folkepensionistpar ville blive påvirket af det her altså under antages af den her nedvæltning og overvæltning i priser og lønninger så man stillede altså

effekten af at sænke skatterne der er dynamiske effekter af det så er der nogle der siger at der er meget større effekt end det finansministeriet lægger til grund og

der er mindre der siger jeg bare at jeg vil advare imod at man

politisk fastsætter noget der må man sige

er klogt at gøre men men det betyder jo ikke at man som politiker ikke skal hæfte sig ved at der står

i at vi kan give en hjælpende hånd til landbruget

man sænker nogle afgifter på noget som rent faktisk har nogle omkostninger for samfundet

spørgsmål om at den animalske produktion har nogle

hvor punktet ligger i forhold til beskatning af landbruget

det hele vejen igennem når jeg godt kan forsvare at give landbruget den her afgiftslettelse

i lyset af sektorens størrelse

og klimamæssigt langt bedre end den produktion der foregår i andre lande og så

hvor miljøet langt overskygger så meget andet altså hvor vi har så store problemer med miljøet og følgeudgifter af de her problemer

godt nok lidt symbolsk men alligevel peger i en anden retning så har jeg bare svært ved at forstå

i forhold til at vi poster enormt mange skattekroner i produktionen af vedvarende

i braklægning af skovområder

en lang række ting som

der er en videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner og en udvidelse med de danske

af et øfradrag på godt to hundrede kroner per overnatning til pendlere som bor på ikkebrofaste

og så er der et standardfradrag

for dem der holder fast i at bo ude i vores landdistrikter og på vores øer

stor betydning for tilflytningen

sidst var vi også med til at udvide ordningen med ni kommuner mere og nu får småøerne så også glæde af de forhøjede befordringsfradrag det gælder også indførelsen af et øfradrag på godt to hundrede kroner per overnatning til pendlere som bor på ikkebrofaste øer mange pendlere har indtil nu været i en klemme fordi de ikke kan pendle frem og tilbage på daglig basis men måske i stedet et par gange om ugen og derfor er

at have en alternativ bolig tæt på deres arbejdsplads

og mange pendlergrupper og sammenslutningen af danske småøer har

at sikre de her bedre vilkår til pendlerne på øerne jeg tror mange af vores partier har mødtes med dem

været enige i at vi skulle se nærmere på hvordan vi kunne finde en løsning som kommer pendlerne til gavn

er vi glade for at det er lykkedes og det bakker vi varmt op om det er vigtigt at man kan bo og leve i alle dele af landet og at vilkårene i landdistrikter og yderkommuner og på øer står højt på den politiske dagsorden vi skal have en

stærkere regionalpolitik i danmark og et opgør med den geografiske ulighed hvor vi kan se at forskellene vokser desværre også på baggrund af den her regerings politik

har ae også belyst at personer i job rykker mod de større byer mens personer uden job rykker den anden vej

i forårets økonomiaftale med kl om kommunernes økonomi for i år afsatte regeringen den her pulje til skattenedsættelser på to hundrede og

velfærdsbudgetterne kan være svære at få til at hænge sammen i kommunerne hvor der kommer flere børn og flere ældre men pengene ikke følger med fra regeringen men det er så lidt en

omvendt logik at kommunerne under et så ikke har kunnet sænke skatten

som regeringen har ønsket og så vil regeringen på bagkant alligevel sænke den

folketingssalen vi kan ikke se nogen grund til den her manøvre i en tid hvor

velfærden vi mener derimod at der er brug for investeringer i vores fælles velfærd så den del

er vi imod og vi ønsker derfor en opdeling af lovforslaget så de to meget forskellige dele

at skabe øget mobilitet og har fokus på at skabe et danmark i

initiativerne jo at man vil videreføre og

høje befordringsfradrag for yderkommuner hvilket da er ganske

vi rigtig glade for at vi nu får gjort det permanent men også at man får udvidet det her

ti ekstra øer så der er flere der bliver omfattet af

overnatning for folk der bor på en ikkebrofast ø

der kommer et standardfradrag for passage på fjordforbindelsen frederikssund

en standardprocedure

er noget der foregår mellem kl og regeringen men vi støtter også den del

jo supergodt at vi laver de her tiltag som er med til at skabe et danmark i bedre balance og det er fint med højere fradrag så man kan pendle til arbejde fra de her kommuner

man at man har en erhvervsindkomst per indbygger som er under halvfems procent af

kommunerne samtidig

hovedstaden hvor der skal investeres massivt i infrastruktur

altså hvad nu hvis man tog fat i at kigge på

initiativer for at skabe et danmark i bedre balance men

vi havde udviklingsplaner alene for hovedstaden

der foregår rigtig meget og der er en positiv udvikling der hvor der ikke er så meget positiv udvikling er i de fem og tyve kommuner som vi giver et ekstra fradrag

infrastruktur i de områder

for at understøtte det yderligere ud over det her med befordringsfradraget som er positivt vi savner lidt at

for at støtte de her kommuner hvor der er en lav gennemsnitlig erhvervsindkomst

have en stærkere regionalpolitik noget af det man jo

lave erhvervsdrivende fonde i andre eu lande altså ikke støtte dansk erhvervsliv

understøtte at man flytter danske virksomheder ud af landet for at blive

fond i et andet land det gavner i hvert fald slet ikke noget i danmark og

på de her fem og tyve kommuner hvor der er en meget lav erhvervsindkomst

er noget smukt natur så er der nogle kæmpe begrænsninger på at kunne lave noget erhvervsudvikling

skal kigge på mere generelt

økonomiske pakker eller hjælpepakker af en art men generelt virker det bare lidt underligt

lave kunstige øer og det andet sted kan man ikke sætte et hus op tre

at vi har brug for en stærkere regionalpolitik

jeg synes det er lidt ærgerligt at regeringen med det her tager et skridt i den rigtige retning men jo på en lang række andre områder har taget skridt i den forkerte retning

topskattelettelser højere pensionsalder og nogle af de andre ting som har været foreslået og som vil ramme de her yderområder hårdt men jeg kan bare undre mig over

træk altså hvor vi ikke kigger på den korte

ud dog i meget lille grad

man skulle tage et større opgør og sørge for at

område jeg kommer fra er danmark største mejerikommune men for at læse til mejerist skal man tage til

med fordel kunne have et langt bredere fokus og måske på lige skattepolitikken som

forskellige tiltag som det her skal ses

at sikre at man kan bo på de danske øer og i yderkommunerne og samtidig have et arbejde på fastlandet det bidrager til at også disse områder kan få vækst og balance og det er vigtigt for venstre

der tidligere sagde at der også er andre virkemidler og det er jo derfor vi har lempet planloven

der havde foreslået noget endnu mere ambitiøst så der er jo nok ikke nogen tvivl om

i forhold til planloven så det havde været muligt at skabe endnu mere vækst i i yderområderne

også men vi har allerede lavet en liberalisering af planloven som gør at vi i højere grad kan drive virksomhed i landdistrikterne

har vi udflyttet statslige arbejdspladser og vi har lavet en omfattende fødevare og landbrugspakke som har gjort

mere rustet her her foreslår vi også en lempelse af reglerne om fradrag for logi som også vil styrke væksten fordi

på en ikke brofast ø de øer som vi på nuværende tidspunkt udvider ordningen med er årø

jarnø manø nekselø orø sejrø og tunø

det synes vi er rigtig positivt og det kan øge mulighederne for at man får et job når man bor på en ø

intelligent og bæredygtig og inklusiv vækst

godt at vi kan skabe noget mere balance i danmark

elementer og fremskridt i forhold til

de mennesker i vores land som bor på

vores små øer de dele af

har været optaget af jeg må så

er mig der normalt er landdistrikts eller skatteordfører men jeg ved at vores ordfører på området har har været optaget af det

drejer sig dels om den her permanentgørelse og videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag

at udvide ordningen til at omfatte de ti små

i dag er omfattet det vil afgjort være en hjælp til at sikre

øerne eller i hvert fald til at dæmpe den afvandring som vi ser

almindeligvis en skepsis over for at tilskynde mennesker til at skulle

også andre har har peget på at vi fik nogle flere arbejdspladser

uddannelsessteder ude lokalt også i yderområderne sådan

den udvikling vi ser og den er næppe lige om hjørnet

nye fradrag for overnatning gældende for for pendlere med bolig på

godt være bekymret for om om skattestyrelsen har ressourcer nok til at sørge for den nødvendige kontrol

kan tage det i udvalgsbehandlingen med lovforslaget indføres også

der krydser den nye fjordforbindelse kronprinsesse marys

vi i enhedslisten ikke imod den her ordning der ligestiller pendlere på fjordforbindelsen med pendlere på andre broer

jo ikke nogen hemmelighed at vi var imod etableringen af broforbindelsen og samtidig kritiserede at den skulle brugerfinansieres som den eneste i landet i den forbindelse var det måske

interessant at få svar på også under behandlingen hvordan den samfundsøkonomiske beregning for projektet ser ud efter indførelse af det her fradrag

enhedslisten er er samtidig

kritisk over for at turen med kollektiv transport ikke er berettiget til det samme fradrag for at krydse

for biler selvfølgelig skal mennesker der benytter bussen over broen for at komme til og fra arbejde have samme fradrag som dem der benytter bilen argumentet om at der ikke forventes kollektiv trafik på broen og at fradraget i øvrigt ville blive beskedent

i vores optik mærkeligt man kan

vide hvordan den kollektive trafik vil se ud i nordsjælland i de kommende år det er

der fordrer udbredelse af kollektiv trafik at man bliver stillet ringere konkurrencemæssigt over for privatbilismen derfor kommer vi

til sådan et ændringsforslag

om at sænke bundskatten er

skeptiske fordi øvelsen med den her sænkning går ud på at modvirke at kommunerne i budgetterne tilsyneladende har hævet skatterne vores holdning er at kommunerne skal have frihed til at fastlægge skatten selv og at statens indblanding

er også det problem at grundlaget for bundskatten er bredere og det vil altså sammenholdt med de her stigninger på kommunalt niveau formentlig betyde

en forøgelse af den økonomiske ulighed derfor vil vi også gerne bede ministeren om at oplyse fordelingsvirkningen af den foreslåede lempelse af bundskatten

samt på ginikoefficienten og at sammenligne dette med en tilsvarende lempelse af kommuneskatten

så igen står vi altså med et lovforslag som som omhandler emner som som i bund og grund ikke har noget som helst med

at gøre der er ikke nogen sammenhæng mellem lovforslagets del vedrørende befordringsfradrag og ø fradrag og så den del der omfatter sænkning af bundskatten derfor vil vi også ligesom socialdemokratiets ordfører bede om at forslaget bliver delt op i to

om det forhøjede befordringsfradrag som gøres permanent

at vi sænker bundskatten og det er rigtig godt samlet set er det her et forslag som netop bringer danmark i bedre balance og det skyldes også sænkelsen af bundskatten at vi får en

hvor meget staten tager af folks penge og hvor

bidrager det her lovforslag til at det skal

den delvise gennemførelse af landevejsprincippet at en kørt kilometer på land skal være det samme som en kørt kilometer på vand blev forankret i beslutninger med inddragelse helt ude lokalt på hver af de små øer dette lovforslag bidrager til at vi forhåbentlig vender udviklingen med fraflytning og faldende indbyggertal vi har selv fremlagt programmet et sammenhængende danmark med otte og tredive forslag til at forstærke den gode relation mellem land og by blandt andet at sætte arbejdspladsen fri af

transportere sig til og fra områderne det er også

investere i de her områder og ikke kun investere i de store

omkring byerne hvor der i forvejen er meget vækst så det synes vi er en god pointe som dansk folkeparti fremfører her

fem og tyve udpegede kommuner og ikke kun gøre det muligt at transportere sig til og fra de her kommuner og det kunne blandt andet

der kunne netop vores forslag

større byer og yderkommunerne og mellem fastlandet og småøerne

så er der som det også bliver påpeget af enhedslistens ordfører

skeptiske bekymring så der vil jeg se frem til

de anmodninger som enhedslisten kom med der er også anmodningen fra socialdemokratiet

at dele forslaget op

mere skeptiske over for den sidste del omkring kommuneskatten men vi er lige lidt afventende i forhold til at vurdere om vi også kan stemme for det til vi har hørt hvad der kommer ud af udvalgsbehandlingen så

socialdemokratiet og enhedslisten

befordringsfradrag for borgere som bor på øer eller i yderkommuner så det bedre kan betale sig at bo i de områder samtidig med at man har et arbejde som ligger langt væk i det konservative folkeparti ønsker vi generelt lavere skatten på arbejde danskerne skal have lov til at beholde nogle flere af de penge de selv har tjent til sig selv og det lagde vi

får noget mere ud af at gå på arbejde det synes vi faktisk

et fradrag for

der bor i yderområder er også en lettelse af skat på arbejde det er positivt

et lille skridt i den rigtige retning samtidig

den holdning at det skal være attraktivt at bo i hele landet og med det her fradrag

det gøre det mere attraktivt at bo på vores smukke øer eller i vores landdistrikter selv om man er nødt til at pendle langt på arbejde

om den del af lovforslaget så er der også den anden del som handler om

dem der skal passere den nye bro ved

om vi støtter lovforslaget

denne folketingsdag og diskussionerne her i salen

også for selv om alle ikke kan bakke op

noget af det der ligger her i lovforslaget

glad for at det igen er muligt at fremsætte et lovforslag der giver skattelettelser til helt almindelige danskere og at det så lykkedes samtidig

tilgodese yderkommunerne og dem der bor der og herunder de danske

det gør ikke glæden mindre mindre øer må jeg hellere sige

den bliver ikke tilgodeset men nogle af øerne omkring fastboende erhvervsaktive i vores yderområder er en forudsætning for et danmark i balance regeringen ønsker at styrke udviklingen i i yderkommunerne i de tyndt befolkede områder

jo ved at indføre incitamenter til at erhvervsaktive der for

arbejder langt væk fra deres bopæl

bosætte sig i en yderkommune

økonomisk incitament til

glad for at regeringen godt hjulpet af dansk folkeparti som led i

og nitten har aftalt skattelettelser der særlig er målrettet folk der har langt til arbejde fordi de bor i

når vi gør det forhøjede befordringsfradrag

når folketinget vel at mærke har vedtaget

noget mit parti venstre har patent på jeg anser det

gælder hvis man kører over storebælt og øresund også gælder når man kører over andre betalingsbroer

andre og der må det være rimeligt at sige at hvis man skal betale for at køre over storebælt og har fradrag for det

de andre broer hvor der er medfinansiering via via brugerbetaling det er kun rimeligt derfor forventer jeg også

af bundskatten for at kompensere borgerne for forhøjelsen af kommuneskatten det er i forlængelse af

gjort tidligere udtryk for at regeringen

i folketingssalen og jeg ser frem til en god og konstruktiv udvalgsbehandling så kan

fik tastet forkerte ting ind på deres selvangivelse de fik selvangivet forkert om man vil derfor

at hvis man taster nogle bestemte ting ind bliver man automatisk trukket ud til til kontrol

fortælle hvad klodserne er

i fortrolighed men der ligger sådan nogle algoritmer eller

grænser nedenunder hvor man taster forskellige ting ind og så ryger man automatisk ud til kontrol

der skulle snyde eller svindle i større omfang

to hundrede og ni og tredive sider om gødning

hvert fald være gjort af et ganske særligt stof for at blive tiltrukket af den slags læsestof når det ligger henne på hjørnet af

har det så heller ikke ligget ret længe kan man sige

i slutningen af sidste uge hvilket gør at der har været været urimelig

der har også været en været en teknisk gennemgang som først lå i går og det spiller selvfølgelig alt sammen ind i i vurderingen af sagen

der er tale om en ny lov en hovedlov for gødningsreguleringen som ganske enkelt samler al lovgivning om

landbrugets marker i én lov i stedet for

jeg kan oversætte det men der er også nogle nye elementer som primært tjener det formål at mindske de negative miljøkonsekvenser

vil det blive lettere at sanktionere landmænd hvis de ikke realiserer den miljøindsats som de rent faktisk melder ind

hen været for let at sno sig udenom indtil nu og det går selvfølgelig ikke

derfor lægges der også op til at landmænd nu kan blive mødt af økonomiske sanktioner derudover bare for at fremhæve nogle af de

vi har fået fremhævet som nyt

indeholder det ændrede regler for optag i register for gødningsregnskab gødningsnormer kan fastsættes for en tre årig periode i stedet for en årlig periode det er lidt uklart hvilke

en fleksibilitet det også kan være nødvendigt til at have i visse sammenhænge så er der fleksible frister for etablering af efterafgrøderne det lyder umiddelbart interessant kvælstofkvotereduktionen gøres

mulighed for handel med efterafgrøder der bliver begrænset så det bliver inden for et kystvandopland det lyder jo også umiddelbart fornuftigt og sådan er der nogle forskellige tiltag ned igennem lovforslaget det er

har rigtig meget med landbrugspakken at gøre derfor har vi

over for nogle af de manøvrer som bliver

lovforslaget vi er meget optaget af om der ligger skjulte lempelser i nogle af de øvelser som jeg tror jeg vil tillade mig på nuværende tidspunkt at kalde skrivebordsøvelser

nogle efterafgrødekrav til en kvotereduktion

engang bruger den fulde kvote i dag og sådan er forskellige ting som vi skal have dykket ned i

om at vi kommer til at have en række spørgsmål

til lovforslaget og derfor skal jeg bare på vegne af socialdemokratiet og

det radikale venstre som desværre ikke kan give møde lige nu meddele at vi

skulle løse nogle problemer som vi kan

at vi skal nedbringe vores kvælstofforurening

jeg har sådan ledt lidt efter hvor det så er i det her lovforslag at det lige bliver sikret og det har jeg ikke kunnet

godt høre ordføreren om om det er noget

vi kan nedbringe vores kvælstofforurening

året så vi kommer ned på de her toogfyrretusind t det må jo være det der er sigtet hvis man virkelig ønsker at lave om på en lov

der er en masse her hvor man omregulerer

anerkende at der er nogle greb som som gør sanktionen hårdere hvis ikke man får udlagt det man har meldt ind at man udlægger og så videre det kan selvfølgelig bidrage med noget men

er jeg samtidig bekymret for at man man henter en hul gevinst ved

reducere sin kvælstofkvote

engang bruger den fuldt ud for så på den måde

skulle have det samme efterafgrødekrav det giver jo ingen miljøeffekt derude men men giver det på

er derfor vi er ret optaget af om der er skjulte lempelser i det her forslag det kommer vi til at gå dybere ned i i udvalgsarbejdet kan

den målrettede miljøregulering

hvis vi nu forudsætter at de tekniske ting kan blive

til det overordnede perspektiv er der et godt sigte i det her

bliver vores ordveksling her jo en lille smule

den målrettede regulering er bestemt god men men det hjælper jo ikke noget hvis den måde man indretter

mulige faldgruber nogle skjulte

miljømæssige lempelser så en effektiv og målrettet regulering der bringer os hen til det mål som

søren egge rasmussen også skitserede og som jeg er enig

at samle bred enighed om men vi vil godt være helt sikre på det her lovforslag før vi siger

i øvrigt tak til socialdemokratiet og også radikale venstre der desværre ikke kunne være her for at ville bruge tid på at sætte sig ind i det inden man bare

så italesætter ordføreren noget sådan nærmest

inkorporeret i lovforslaget

og italesætter noget om hule gevinster

alligevel hører jeg også en ros af flere af elementerne i lovforslaget men er der noget ordføreren

hvad giver det af reel effekt for en ting er hvad det måtte give i

kommissionen eller andre steder hvor man skal overbevise nogle om sit samlede kvælstofregnskab men vi sidder og behandler

her lovforslag i dag på ryggen af

har været stigende og derfor har vi også bare en reel udfordring ude i vores vandmiljø

vi skal tage sigte på så så det er

af de hovedelementer som vi vil dykke ned i og

såmænd ikke for at være konspiratorisk at jeg ser skjulte lempelser det er bare fordi jeg

om kan indeholde de her såkaldte skjulte lempelser er jo et af de relativt få virkemidler landmanden har

i den her forbindelse det handler jo meget om efterafgrøder

og som ordføreren også omtaler er der det her med en omregning fra et efterafgrødekrav og så til en kvotereduktion men det kunne også være andre virkemidler og der er også

kan man sige nogle inkorporeret her personligt mener

en betænkelighed som ordføreren også har

af det her digre værk der lå henne på hjørnet af skrivebordet men men jeg synes jo og jeg kan også huske det fra diskussionerne om den målrettede regulering da vi havde dem

lave et fleksibelt system er det altid godt det må bare aldrig blive på bekostning af at nå det mål som systemet skal nå at levere den indsats som systemet skal levere og der er jo blandt andet også noget med noget omregningsfaktor

at få hold om noget dødvægt i det nuværende system som som vi også skal

hvis nu det var noget som ikke gav en højere eller lavere

sådan set lige så godt vente til næste sæson med at få det til at træde i kraft fordi det ligesom er en hovedlov der der tænkes igennem på kryds og tværs og arrangeres på en ny måde

hverken lemper eller skærper nogen krav så jeg er meget nysgerrig på

jeg skal lægge lidt flere ord på min indledende kritik

er en lille smule uforskammet at give folketinget så kort tid til at gøre sig klar til en første behandling nu har jeg ikke nærstuderet tidslinjen for høringen af lovforslaget men det jeg har nået at tage ned er at der efter høringen er kommet ind har været

grundigt arbejde med med høringssvarene osv før man kommer hertil så andre har haft behov for en vældig lang arbejdstid med det

en uges tid inden vi skal tale om

vi står altså i den situation at at hvis man udskyder den opgave med at nedbringe kvælstofforureningen

en kvælstofforurening fra danmark på toogfyrretusind

lovforslag lægger op til at man ikke skal gøre noget alvorligt

seks år til at komme ned på

en kæmpe opgave for landbruget man så skal løse

det er et problem at vi ikke for alvor kommer i gang med de her

til at man man ikke skal gøre den indsats som man ellers skulle have gjort inden en og tyve og så har man en større opgave

ikke se at man udskyder en kæmpe opgave ved at vedtage

skal vi selvfølgelig samtidig fortsat passe godt på vores

vil vi netop fortsat også passe godt på vores miljø natur og drikkevand

tiltag omkring målrettet regulering

en vigtig del af fødevare og landbrugspakken at indføre den her målrettet regulering for at prioritere også miljøindsatsen dér hvor der er behov for det danske landmænd er nået meget langt med at reducere udledningen af kvælstof siden slutningen af firserne hvor de første vandmiljøplaner blev gennemført under den daværende borgerlige regering det var med datidens viden og kendskab til området det rigtige at gøre med en generel regulering dengang nu

er det også rigtigt at komme videre med den målrettede regulering som jo har været debatteret

det er på den baggrund at vi ønsker at indføre en målrettet regulering i stedet for at have generelle regler uden hensyn til lokale forhold kan man sige samtidig betyder målrettet regulering at landbruget opnår mere fleksibilitet i forhold til hvilke metoder man kan vælge

fortsat skal være et godt landbrugsland med en stor varieret fødevareproduktion danske fødevarer er efterspurgt over store dele af verden fordi man i udlandet ved at kvaliteten er i orden

der bliver taget hensyn til miljøet og dyrevelfærden i forbindelse med produktionen potentialet er derfor ganske stort for at skabe arbejdspladser inden for fødevareproduktionen gode arbejdspladser som er spredt ud over hele landet det er åbenlyst at

større behov for miljøindsatser omkring for eksempel nogle lukkede fjorde

de steder hvor der er en større vandgennemstrømning derfor er forholdene jo åbenlyst forskellige rundt omkring samtidig er der også stor forskel på dyrkningsforhold og jordbundsforhold rundt omkring i danmark og baggrund er der behov for en målrettet regulering frem for at holde fast i en generel og ensartet form for regulering for venstre er det et vigtigt element

for den enkelte landmand blandt andet i form af som det hedder tidlig såning som alternativ til efterafgrøder samt

en fleksibilitetsmodel for efterafgrøder så det bliver muligt at så efter den tyvende

det helt låst dato så det er rigtig godt at vi også med det her får lukket op for

tage hensyn til de praktiske udfordringer der kan ligge i forhold til om det regner meget

skiftevis de sidste par år

med det her lovforslag nu får sikret som sagt at vi får den målrettet regulering på plads det styrker muligheden for at skabe mere beskæftigelse inden for fødevareerhvervet

at vi med dette forslag passer rigtig godt på vores natur miljø og drikkevand på en tidssvarende og effektiv måde venstre støtter derfor lovforslaget

konservative folkeparti som ikke har mulighed

som vel løser et eller andet og

når man nu med det lovforslag her udskyder en kvælstofindsats står vi over for når nu man ikke vil lave en indsats før

en og tyve at man så har seks år

hvad er det for en animalsk produktion der skal reduceres for ligesom at imødekomme det

problem som gør at der skal ske en kæmpe omstilling af landbruget

som året hvis man forestiller sig at man bare kan køre videre

ikke se at man giver landbruget et problem ved at udskyde indsatsen

er jo bare ikke de ting som ordføreren rejser i spørgsmål her

som det her lovforslag handler om det er den målrettede miljøregulering

skal følges op på den jo i øvrigt synes jeg meget flotte reduktion som dansk landbrug allerede har leveret på udledningerne siden slutningen af

at så kommer der en vandplan

nogle nye forhold i forhold til nogle af de problemstillinger som ordføreren rejser det kan vi

til den tid jeg kan bare sige som venstres ordfører

nu står vi så i en situation med den sidste novana rapport

forventet at kvælstofudledningen skulle falde det er den så ikke så står vi så med et lovforslag som udskyder opgaven til efter

og en og tyve og så har man seks år til at reducere

fra landbruget det er så det som ordføreren bare står og ignorerer og siger

en opgave som landbruget skal være med til at løse og hvor vi skal skabe rammevilkårene for det

danske land ønsker at lægge om til økologi det er forbrugerne der bestemmer hvad der skal i indkøbskurven og på tallerkenen og når flere og flere ønsker også at købe økologi

jo lige præcis det som landmændene skal producere så der kan vi bare sige bare gå til den

til det de udfordringer der kan ligge i forhold til novana rapporten tager vi også dybt alvorligt ministeren har jo allerede sørget for at der nu bliver sat

ekstra gang i at få boret ud hvad det er

det er de fleste i kongeriget bekendt at det ene år

det regne rigtig meget og det næste år

jeg undrer mig lidt over hastværket i den her sag og nu er

ordføreren fra venstre fordi venstre jo er et regeringsparti det eneste jeg har kunnet opsnappe er at man gerne vil have den her lov til at træde i kraft inden den kommende vækstsæson i landbruget og så tænker jeg aha hvorfor det

skulle blive anderledes for landmanden derude andet end

burde være forskel derude eller hvad

at vi skynder os i en klar markering

hvorfor det er vigtigt at få det her på plads nu

markerede i ordførertalen datoen

der kommer en vis fleksibilitet ind i det vi har jo

over de sidste par år sidste år var det meget tørt

frøet ikke kunne spire

vi kan sove trygt og roligt om natten for man kan sådan praktisk tage hensyn til hvordan vejret nu skulle komme til at udfolde sig i løbet af

så gå et år længere tilbage hvor det bare lige var modsat da regnede

kunne komme ud at køre så jeg synes det er godt at vi får det her på plads i en fart så landmændene ved hvad de har

i jeg synes det er rigtig alvorligt at vi har det her hastværk hastværk er i mine øjne lastværk især når det handler om noget der er en helt ny hovedlov

for hele danmark for alle landmænd i danmark og jeg kan se af de her otte og halvtreds siders høringssvar at der er rigtig mange bekymringer om

de bekymringer man kan se i høringssvarene og for at det her bliver hastet igennem uden at vi

at sidste folketingsvalg var nedsat kommissioner

til os her i folketinget helt bredt

med det med målrettet regulering så det her er på ingen måder nyt

forholdsvis kendt og der bliver en udvalgsbehandling hvor alle har lejlighed til at få stillet spørgsmål

omkring det så lad os få besvaret de ting alternativet også har

den form for målrettet regulering som regeringen har

kan konstatere at det er der er rigtig mange der meget bredt politisk har sagt og jeg husker også

udvikling og mere viden det var lige præcis det jeg markerede i ordførertalen

bruge de potentialer der er det jo ikke nok bare at tage den viden

som der står i overskriften

står der loven har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof

det næste for i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre og plantelivet under hensyn til en smidig og ensartet forvaltning på tværs af miljø og landbrugsområdet det er jo en smuk formålsparagraf

fantastisk sikke et lovforslag man burde kunne skrive

og så ender det jo alligevel i

forholder sig til gødningen

ikke vægtes så højt

ikke bare et spørgsmål om at der er nogle mennesker der ligesom skal leve med at vi har et landbrug næh

set en formålsparagraf her hvor der står for i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre og plantelivet under hensyn til en smidig og ensartet forvaltning på tværs af miljø og landbrugsområdet det er godt nok en § en der forpligter

meget ædelt formål og man skulle så tro at loven ligesom ville sikre at vi inden

og syv og tyve får nedbragt vores kvælstofforurening fra tredstusind

og dermed lever op til vores forpligtelser i vandrammedirektivet og man skulle tro at loven sikrer at landbrugets anvendelse af gødning og næringsstoffer i øvrigt implementeres således at det værner om natur og miljø

dyre og plantelivet hvis man skulle leve op til paragraffen men lovforslaget handler desværre rigtig meget om gødning og ændringer af hvordan gødningen skal administreres men forholder sig ikke til den store udfordring vi står over for med hensyn til kvælstofbelastningen af vores natur og vores vandmiljø lovforslaget folder desværre ikke ud hvordan vi via en række virkemidler målrettet kunne regulere landbruget og sikre at danmarks kvælstofforurening kunne blive nedbragt fra tredstusind

over for at vi ender med at der skal reduceres med tre tusind

og syv og tyve i lovbemærkningerne står der så på side 13 som en del af den samlede håndtering af kvælstofindsatsen blev det besluttet at udskyde seks tusind to hundrede tons kvælstof

man skubber indsatsen frem til efter

og en og tyve den øvelse har bund i aftale om målrettet regulering og i landbrugspakkens regnskab

er meget betænkeligt

vedtaget en landbrugspakke som sikrer flere grise og mere udledning af kvælstof og så en plan for målrettet regulering af landbruget

som man så udskyder

vi ender jo med at den målrettede regulering

skal foldes ud på en måde så man samlet set reducerer med tre tusind

kvælstof om året

nogle der sådan forestiller sig målrettet regulering

bliver alle landmænd glade det tror jeg ikke vil ske hvis det er sådan at man skal implementere den lov som den er nu vi synes i enhedslisten at økologi er vejen frem også når det gælder

om at nedbringe kvælstofforureningen det kan gøres ved at omlægge til økologisk drift det kan gøres bedre ved at økologerne arbejder videre med at optimere økologisk produktion og nedbringer

og vi vil også nedbringe landbrugsarealet

vi mener at der skal gives plads til mere skov vi skal fremme energiafgrøder vi skal tage lavbundsarealer ud af omdrift

at reducere sin udledning med kvælstof man kan gøre en masse sammen med landbruget som kan leve op til det ædle formål der er i

her om at værne om natur og miljø og bevare dyre og plantelivet

forholdsvis meget magt til ministeren og det synes jeg vi

gerne takke ministeren for ikke at have lyttet for meget til bæredygtigt landbrug

alvorligt at vi ikke med den her lov kommer i gang med den store opgave med at nedbringe

reduktion og at man udvider langt mindre i dag vel vidende at der stadig væk er nogle udfordringer der skal løses

vi skal reducere fra de nuværende tredstusind

næh man vil lave målrettet regulering ja det betyder at man

reducerer kvælstofforureningen det kunne jo

ved at tage lavbundsarealer ud det kunne

set nogle virkemidler som ligger lige for og som man jo bare kunne putte ind i en lov og ligesom lave et godt samarbejde med landmændene om så ville det rulle

sket noget som helst tak for det anerkender enhedslistens ordfører så også

i danmark faktisk er dem der er længst fremme i skoene når vi sammenligner

skal leve op til eus vandrammedirektiv det lyder som om venstre ikke er parat til at leve op

til de internationale forpligtelser vi har

og og fortsætte den her gyllegate som er blevet foldet ud over den her regeringsperiode jeg synes det er pinligt for danmark

er jo ingen tvivl om at målretning af vores

kvælstofregulering er den rette vej og indsatsen skal gøres

det optager desuden også mig rigtig meget at vi gør det så omkostningseffektivt som muligt vi er i en situation hvor indsatskravet i nogle områder vil stige og vi har med fødevare

så heldigvis besluttet os for at indsatsen

også lovet hinanden inden for aftalekredsen at landmændene skal have flere virkemidler til rådighed

virkelig lægge os i selen med henblik på at få udviklet flere måder at godskrive godt landmandskab på

vi kan ikke alene basere os på

flere og flere efterafgrøder det bliver alt for dyrt og harmonerer ikke med hvad jeg vil betegne som

godt landmandskab virkemidlerne i værktøjskassen er pt begrænset til nogle ganske få og skal hurtigst muligt blive til flere hvad med for eksempel intelligente bufferzoner tidlig såning og så videre

meget tilfreds med at ministeren op til behandlingen af det her lovforslag har fremhævet mulighederne for at iværksætte pilotordninger hvor man kan fremme udviklingen og implementeringen af nye virkemidler det har vi set i hvert fald ét godt eksempel på

mere præcis dosering af gødning i marken både kan opnå en økonomisk gevinst og blive godskrevet af den miljømæssige gevinst som er

fordi der er et lavere tab af næringsstoffer fra marken vi skal belønne den slags bedrifter således at både den

virkemidler jeg er fuldt opmærksom på at godkendelse af nye virkemidler tager tid pt måske også for lang tid myndighedsmæssigt

skal der tænkes nyt og jeg har så nævnt frie pilotordninger som

måden hvorpå vi kan afprøve nye virkemidler i praksis og opsamle viden herom på en måde hvor erhvervet er involveret på en konstruktiv måde det kræver en anden måde at tænke på og det vil jeg hermed gerne slå et slag for

må se mere præcist på hvor markerne ligger henne vi har de her

kystvandoplande

forskellige indsatskrav

det også naturligt at man som landmand med marker i forskellige oplande

skal imødekomme forskellige krav og det sætter så også krav til indberetningsniveauet hvilket vi med det her lovforslag

tager hul på virkemidlerne skal nemlig nu indberettes på markniveau det er så klart

skærmen for den enkelte landmand og dermed mindre tid

faktisk følges ad nogenlunde parallelt en oplagt mulighed er at virkemidlet i højere grad kan tilpasses den enkelte mark og jeg er derfor også tilfreds med at lovforslaget giver mulighed for at man kan etablere efterafgrøder til forskellige tidspunkter og ikke er bundet op på én datofrist på den måde

så også løsnet op for det datotyranni som fru lise bech også omtalte før

et problem i at man nu ikke lægger op til

så har vi den her situation hvor den seneste novana rapport

man ellers havde forventet så står man med en opgave som er cirka attentusind

skal reducere med ordføreren siger

laves noget ny teknik der kan et eller andet

ikke se at vi overlader et stort problem til landbruget hvis ikke vi går i gang med det nu ordføreren vil stemme for lovforslaget men det er da ikke nok

ikke nok til at angive hvordan vi kommer frem til mål

og en og tyve vil jeg målstregen er jo først i

syv og tyve og det er fuldstændig i henhold til

den aftale partierne bag den har

de løbende reduktionsindsatser det betyder rigtig meget for mig at

rammevilkår for landbrugserhvervet

til landbrugserhvervet i de kommende

relativt kort tid der bliver jo en brat opvågning hvor der helt klart er nogle landmænd som vil blive pålagt

man forestiller sig er der ikke nogen virkemidler hvor man allerede nu kunne sige vi synes faktisk at der

er noget vi kender som man godt kunne implementere allerede

øvrige virkemidler ud over efterafgrøder og nogle få andre

liberal alliances kritikpunkter vi vil meget gerne have nogle flere virkemidler ind på paletten som

den enkelte landmand kan gøre brug af der er desværre så kan man sige

der skal være noget forskningsmæssigt belæg for det

og så videre jeg synes jeg adresserede lige præcis den problemstilling i min tale og er glad for at der er åbnet lidt op for pilotordninger hvor vi kan lave nogle mindre forsøg med implementering og udvikling af nye

en ny hovedlov på to hundrede og ni og tredive sider som vi har haft en uges tid til at

det er forholdsvis uoverskueligt

for demokratiet at vi her i folketinget bliver præsenteret for noget så omfattende og har så kort tid til at forholde os til det

få ud af folk jeg har talt med

det handler om at det her skal træde i kraft inden vækstsæsonen går i gang for alvor

den kommende vækstsæson kunne man vel klare på den gamle måde så man i ro og mag kunne være klar til næste års vækstsæson og få lavet det her stykke lovarbejde

er der måske lempelser i den her lov men fordi den er så omfattende og teknisk

jo så kan gøre og som jeg gør når jeg kigger på lovforslag er at jeg kigger ned i

bekymringer faktisk er der i alt otte og halvtreds sider med høringssvar

læner mig op ad

de har store bekymringer omkring det her lovforslag

som som flere andre ordførere også har nævnt her

og der tales meget om klimalov som jo er en lov hvor man har indbygget et langsigtet mål og der tales meget om at skærpe den eksisterende klimalov hvorfor laver man ikke en stor hovedlov som den her med målene indbygget sådan at vi tydeligt kan se

så kan man sætte delmål ind og virkemidler der så passer til jeg ville

en god idé og en sund og fornuftig måde at lave en ny hovedlov på

om at vi skal opfylde vandrammedirektivet som kommer fra eu og som vi jo selv har været med til at beslutte så samlet set er

betydeligt klogere og svar på nogle spørgsmål

indtil videre føler jeg mig ikke overbevist og vi

sådan skal have rusket op i tingene inddrage ny viden og

i min ordførertale lidt tidligere har vi igennem rigtig mange år nu jo lavet en generel regulering nu får vi lavet en målrettet regulering

de miljømæssige indsatser lige præcis hvor der sådan er behov

det burde da være musik

sådan set er faldet fuldstændig

som om man har fået en en ny alternativ argumentation

at forsøge at være fejlfinder i stedet for at være stifinder sådan man selv kunne have fundet på at

af den recipiens der er i nærheden af der hvor man skal udlede forurenende stoffer men når man så implementerer målrettet regulering kan man gøre det på

til at man ikke tager opgaven alvorligt

med yderligere at reducere forureningen

set ikke lagt nogen konkrete spor ind der sikrer at vi får en reduktion af forureningen så ja måske er principperne i en målrettet regulering sunde overordnet set men som de er implementeret her som jeg har indtryk

giver lovhjemmelen til at få gennemført den målrettede regulering det er jo det overordnede de andre ting som ordføreren rejser

vi også har hørt tidligere i debatten er slet ikke i det her lovforslag

alternativet ønsker noget af den fornyelse forandring nye metoder nye perspektiver og inddragelse af ny viden tror jeg da lige

er helt centralt for mig og for alternativet er at vi nedsætter

det giver det her lovforslag ikke ikke nogen forhåbninger om at vi gør det ser ud som

på det meget uhensigtsmæssige i at

som skal være en ny hovedlov uden at folketinget har haft ordentlig mulighed for at tygge sig grundigt igennem det det er ikke rimelige arbejdsbetingelser og det er heller ikke godt for demokratiet men regeringen ønsker åbenbart en hurtig behandling

ved hvilken grund frem for en grundig behandling regeringen mener at der er behov for at justere den målrettede regulering det er sf enig i målrettet regulering er ikke opstået som et begreb i blå blok det stammer fra anbefalingerne fra natur og landbrugskommissionen fra april to tusind og tretten

derfor enige i at der er behov for at justere den målrettede regulering men i en retning der er anderledes end regeringens vi mener det er perspektivløst år efter år at betale landbruget for at så efterafgrøder

at opsamle overskydende kvælstof

det med landbrugspakken er gjort muligt at gøde økonomisk optimalt overalt staten betaler for at fjerne forureningen mere eller mindre målrettet efter planteavlernes økonomisk optimale anvendelse af gødning det er sigende at landbrug fødevarer og

danmarks naturfredningsforening i dag har et fælles forslag

lige nu diskuterer justeringer af regeringens pengeevighedsmaskine med at betale landmændene for at

så efterafgrøder der skal samle overskydende kvælstof landbrug fødevarer og danmarks naturfredningsforenings forslag viser vejen frem udtagning af dårlig landbrugsjord det er jo et reelt og permanent tiltag tiltag som vil gavne vandmiljøet reducere klimagasser øge naturareal og biodiversitet og medvirke til klimatilpasning i ådale og lavvandede

regeringens svar er at betale landmændene for at så efterafgrøder år efter år

der følger af fjernelse af kvælstofloftet op marken skal ikke stå bar

at udføre godt landmandskab der bør ske to ting gødningsanvendelsen skal målrettes markerne mere detaljeret og der er områder der skal tages ud af omdrift fordi retentionen ganske enkelt er for dårlig det tror jeg ikke der kan være uenighed om lovforslaget flytter os ikke i den retning heller ikke efter at vi nu ved at kvælstoftabet til vandmiljøet stiger med

og at nitraten de seneste to år er øget under rodzonen vi kan umiddelbart

for eksempel fremgår det af bemærkningerne

men hvordan det gør det fremgår ikke i den forbindelse

øget produktion af metan i de forurenede søer og fjorde og

vandplansperiode hvor der måske skal reduceres med to tusind fem hundrede

og og hvordan tages der i lovforslaget og relevant lovgivning inklusive bekendtgørelser i øvrigt hensyn til at vandtemperaturen er steget minimum en grad siden nitten halvfjerdserne jævnfør at der i udmøntningen af nitratdirektivet med flere skal tages hensyn til klimatiske

vi kommer til at stille nogle spørgsmål og kan umiddelbart

forslag fra landbrug fødevarer og dn og

da også bare lige markere at jeg som venstres ordfører har sagt at vi tager

er jo netop vedtaget en finanslov med afsæt

har vi også afsat en pulje til jordfordeling herunder også at der kan udtages

en lang række forskellige forslag så bare for at markere at selv om det her nok

det jo ikke det eneste svar men det er et vigtigt

taletiden rækker jo ikke til at komme rundt om det hele i det her

i det er målrettet miljøregulering og det hører jeg sådan set også sf synes

er godt så er der en masse teknik i det og

herre erling bonnesen ofte siger at

det er fordi vi ikke støtter målrettet regulering men det er jo ikke tilfældet

det regnskab som landbrugspakken har lagt til grund betyder jo ikke at vi kommer til at bruge målrettet regulering til

støtter målrettet miljøregulering og

rejst i debatten her markerer jeg bare at

opfølgning på novana rapport og alle de andre ting ved siden af så hvis vi

er det her sådan set nok hører jeg også sf sige

når man går i gang med så omfattende en revision af en lovgivning

kunne være godt at man også lavede en lovgivning der var en lille smule fremtidssikret

vi står med en kæmpe regning foran os som vi i øjeblikket bare skubber videre til landbruget

og syv og tyve og det bliver altså et tryk på speederen og det er jeg ikke sikker på den lovgivning her

bemærket at det er et

gjort i bedre tid vi har overholdt de frister som

er noteret med aftalen om fødevare og landbrugspakken i to tusind og femten

sporene lagt ud for et paradigmeskifte af kvælstofreguleringen af landbruget fra en generel regulering til en målrettet regulering samtidig med at målsætningerne om et renere vandmiljø blev videreført er fødevare og landbrugspakken også en erkendelse af at disse målsætninger kan opfyldes på en snedigere måde ved målretning frem for den hidtidige tilgang hvor alle bedrifter i hele landet havde enslydende krav den tankegang som der generelt har været sådan en stor opbakning til en målretning af reguleringen indgik som fru trine torp

det før i anbefalingerne som natur og landbrugskommissionen kom med i to tusind og tretten der var bred opbakning hertil fra erhvervet fra grønne organisationer fra folketingets partier og siden de første vandmiljøplaner i nitten firserne

har landbruget i hele landet været reguleret med generelle krav i forhold til udlægning af efterafgrøder reduceret gødningsanvendelse med videre det har haft den positive konsekvens at udledning af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet er blevet blevet mere end

vi skal nå helt i mål med de ambitiøse målsætninger for vores vandmiljø og vi skal

derfor er der behov for at forlade den hidtidige generelle tilgang i stedet ønsker aftaleparterne bag fødevare og landbrugspakken at de fremtidige miljømål skal opfyldes ved en reguleringsmodel hvor indsatsen målrettes geografisk efter lokale miljø og dyrkningsforhold og hvor de enkelte bedrifter får en større valgfrihed i forhold til hvilke kvælstofreducerende tiltag de vil anvende i stedet for at være pålagt standardløsninger det giver god mening fordi behovet for miljøindsatser er større omkring lukkede fjorde end i områder der ligger op ad åbne vandområder med stor gennemstrømning og fordi der er stor variation i dyrknings og jordforhold samtidig giver det de enkelte bedrifter mulighed for at vælge de tiltag som er mest hensigtsmæssige og mest omkostningseffektive i forhold til deres dyrkningsforhold og i forhold til deres planlægning dermed sikrer vi at indsatsen

er tilstrækkelig de steder hvor der er behov for den men undgår omvendt også unødvendige krav de steder hvor der ikke er brug for dem resultatet er at vi kan opnå en mere omkostningseffektiv og præcis opfyldelse af miljømålsætningerne i eus direktiver vi kan sikre et godt vandmiljø og samtidig sikre fødevareerhvervet gode forhold i den internationale konkurrence til gavn for vækst og til gavn for beskæftigelsen

fra to tusind og nitten

bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen til

kvælstof hertil kommer forbedringer af grundvandstilstanden modellen bygger på de positive erfaringer der har været med den målrettede efterafgrødeordning i to tusind og sytten og i to tusind og atten hvor de opstillede indsatsmål for modellen er blevet opfyldt og det i høj grad ved en frivillig indsats fra erhvervet

i forhold til hvor meget kvælstof udledninger skal reduceres i de pågældende områder for at sikre de nødvendige forbedringer af grundvand og overfladevand landmændene kan så i en frivillig ansøgningsrunde søge om tilskud til at udlægge efterafgrøder

en række andre alternative veldokumenterede

gode incitamenter til frivillig opfyldelse af miljømålene og som fremmer at miljømålene opfyldes med de tiltag som kan gøre det mest omkostningseffektivt samtidig er det dog også en model der giver de reguleringsmæssige værktøjer til at sikre den fornødne miljøindsats hvis frivillighedens vej ikke er tilstrækkelig i forhold til kompensationsordningen

er det væsentligt at bemærke at indsatsen i to tusind og nitten vil blive kompenseret med nationalt finansieret støtte efter eus de minimis regler og fra to tusind og tyve forventes kompenseret med støtte over landdistriktsprogrammet det rummer den fordel

noget øvre loft for kompensationen for den indsats som den enkelte bedrift udfører miljø og fødevareministeriet har gennem mere end et år været i god dialog med europa kommissionen vedrørende den målrettede regulering

og tyve og frem kommissionen har tilkendegivet at modellen og den danske miljøindsats opfylder betingelserne for

kan etableres en støtteordning under landdistriktsprogrammet for den målrettede regulering vores konkrete forslag til en kompensationsordning er i går sendt i høring og ventes snart fremsendt til kommissionen regeringen forventer at kommissionen

senere på foråret vil godkende forslaget jeg ser den model som jeg netop har skitseret som et væsentligt skridt i retning mod en stadig mere målrettet

omkostningseffektiv kvælstofregulering i fremtiden vi kan i de kommende år forvente at der vil blive stillet yderligere krav til udviklingen af miljøregulering

have et konkurrencedygtigt landbrugserhverv hvordan det skal ske skal vi finde ud af i de kommende år

om målrettet regulering det drejer sig om at udvikle nye virkemidler der kan anvendes i reguleringen konkret håber vi at kunne introducere såkaldte intelligente bufferzoner

og længere ude ad landevejen har vi også anvendelse af præcisionsteknologi og afgrødevalg som virkemidler

selv om vi hele tiden har fokus på regelforenkling og som fru lise bech efterlyste at fjerne unødigt bøvl

at den miljøregulering som landbruget er underlagt er ganske kompleks med mange forskellige miljøkrav det skal derfor også fremadrettet være en ambition

samtidig at stræbe efter omkostningseffektivitet og målretning på den ene side og enkelhed og gennemskuelighed på den anden side målretning af kvælstofreguleringen er et væsentligt omdrejningspunkt

for den her lov lad mig lige her på falderebet fremhæve et

hjemmel til at etablere en model hvor erhvervet har fleksible frister for såning af efterafgrøder og hvor den reducerede effekt ved senere etablering modsvares af en kvotereduktion miljø og fødevareministeriet har de senere år udskudt tidspunktet for etableringen af efterafgrøder som følge af vejret i to tusind og atten var det på grund af

og erhvervet har efterspurgt en permanent løsning hvor landmændene ikke er så afhængige af de ultimative datofrister og de dermed får mulighed for at så efterafgrøder uanset hvordan vejrforholdene påvirker høsttidspunktet i det enkelte år den endelige model for fleksible såfrister er fortsat under udarbejdelse i samarbejde med blandt andet aarhus universitet

forventer at ordningen vil kunne udvikles yderligere i de kommende år eksempelvis ser vi på mulighederne for at landmændene kan opnå en bonus såfremt de sår efterafgrøderne tidligere end normalt de fleksible såfrister er således endnu et eksempel på regeringens ønske om at give erhvervet gode betingelser for deres drift samtidig med at den fornødne miljøeffekt sikres fru lise bech havde en bemærkning før angående fleksibilitet på markniveau og et af høringssvarene som har berørt det her det har vi lyttet til det skulle der gerne være

en rigtig pointe med det her lovforslag sætter vi rammerne for en moderne regulering af landbrugets påvirkning af miljøet en regulering hvor vi kan sikre opfyldelse af ambitiøse

om et rent vandmiljø og hvor vi samtidig giver landbrugserhvervet optimale betingelser for fortsat at være en betydningsfuld økonomisk sektor i danmark som tjener penge som skaber jobs for de to ting skulle jo helst ikke være modsætninger jeg håber

folketingets partier bredt vil bakke op om lovforslaget når man får tygget sig grundigere igennem det der sådan ligner en lovsamling og jeg ser frem til den fortsatte behandling herunder i udvalget tak

i klimaloven som gælder den der hedder nummer syv hundrede og seksten fra to tusind og fjorten står der i formålet og jeg citerer loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i

så tænker jeg ville det ikke være

passende at man i en hovedlov som den der diskuteres

i retning af at denne lov har til formål at sikre at danmark kommer i mål med sine reduktioner

syv og tyve og at man dermed lægger op til at der kan

sikrer at reduktionerne kommer fra i år og så

før altså det her ønske om at loven i højere grad

hvad det er for en forpligtelse der er end om hvordan vi

det er bare ikke det loven handler om den handler heller ikke om

hastighedsregulering på markerne og

formålet med loven her er at sætte rammerne for

når de her mål for målene har vi jo fastsat

i aftalen om målrettet regulering det her er altså mere et spørgsmål om hvad

med kvælstof frem til

hjælpe landmændene i gang med at iagttage rettidig

år for år så man ikke står med en kæmpe byrde til sidst i forløbet i

vi har fastsat andetsteds det er rigtigt at det ikke er målsætningerne som indgår her i loven

dels aftalen omkring målrettet regulering der er mange ting som den her lov ikke vedrører og ikke regulerer

sider når det ligesom italesættes at det er en ramme jeg kan godt følge ministeren i

at man lægger vægt på en frivillig indsats andre virkemidler og nye virkemidler

kunne medføre at man har nogle kvælstofreduktioner

at man får præciseret at nu går vi i gang med

modellere lidt på vores landbrugsstøtte så det går i retning af at man prioriterer miljø på en lokal måde

og har stor respekt for de mange ønsker til hvad loven rettelig burde indeholde og at den burde handle om noget andet altså en ting er at man kan være uenige om selve indholdet men men der

denne lov vi behandler

der er lagt op til fra fra min side det kan man jo synes er træls

at få en grønnere anvendelse af hele den den fælles landbrugspolitik er det jo en ambition jeg deler og som jeg jævnfør vores samtaler herom også i folketingets europaudvalg og i miljø og fødevareudvalget tager med mig til til rådsmøder blandt mine

at loven har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof og for i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre og planteliv under hensyn til en smidig ensartet forvaltning på tværs af miljø og landbrugsområdet

at der ikke i det her lovforslag er præciseret hvordan

og jeg synes egentlig at loven

som når man stiller spørgsmålet hvad bilen kører på ja den kører på benzin den kører på el og den kører på vejen den kører på mange ting men afhængig af hvordan man opfatter spørgsmålet

forskelligt og det er så åbenbart det vi gør her jeg synes egentlig at den her lov ganske udmærket beskriver

for udvalgets medlemmer og derfor må der jo også komme nogle spørgsmål her undervejs som

er selvfølgelig om

nogle miljømæssige lempelser i den her lov som det ved

den første skrålæsning af de her to hundrede og ni og tredive sider ikke lige

tiltag i loven dele som enkeltvis eller samlet

vide om der er sådanne dele

forhold til at sende det ud før for nu at sige det som det er er at vi har været lidt lidt højt belagt på grund af tørken sidste sommer og det har taget mange kræfter og derfor er den ikke kommet ud før jeg ville gerne have at vi havde en ordentlig høringsperiode netop også fordi det er et digert værk jeg vil også gerne have at vi får ændringerne ud hurtigst muligt

for at få reglerne om fleksible efterafgrøder og reglerne om

som svar på spørgsmålet vil

være miljømæssige lempelser i loven og det

hensigten fra fra min side at snige sådan nogle ind på side to hundrede og nitten eller et eller andet andet sted hensigten med det her er altså at at få værktøjet til at

det jeg spørger om altså om om der blandt de enkelte tiltag som

tiltag er elementer som enten enkeltvis eller samlet kan bidrage til

en lavere kvælstofindsats altså

virkemidler at man har flere forskellige ting at vælge imellem

ligger ikke en lempelse af kravene der ligger en fleksibilitet i forhold til hvordan man kommer i mål